titlerne på de anmeldte sager vil fremgå af folketingstidende DK

har meddelt at hun ønsker at nedlægge sit hverv som næstformand fra den første februar to tusind og seksten hvis ingen gør indsigelse betragter jeg samtykke som givet det er givet til at indtræde i præsidiet som tredje næstformand i stedet for stine brix har vedkommende gruppe udpeget christian juhl

måden at registrere told på særlig

derfor kan man jo se i den proces der har været med møder med skatteministeriet i efteråret

de toldregler der er derfor synes vi at der er nogle uafklarede spørgsmål i

hele grundlaget for lovforslaget som vi ønsker at få afklaret i behandlingen af det her lovforslag det handler først og fremmest om

havde man ét estimat og i efteråret tilkendegav skatteministeriet

at det her samlet set kan komme til at koste

og er skatteministeriet i stand til at levere og understøtte de nødvendige it løsninger som skal være med til at sørge for at det her kan

der er som jeg forstår det nu sat gang i en

tilbundsgående analyse i skatteministeriet af

blive foldet ud det er klart at it systemerne

det skal ske løbende frem mod to tusind og tyve men der er stadig væk behov for

toldkontrol og der skal være færre omkostninger for både staten og

virksomhederne det er gode formål men

godt man kan sætte spørgsmålstegn

det her er altså et kæmpe projekt man skal have gang i og som

at implementere så store systemer og der er altså en stor risiko for at det kan

det ser ud til at det ikke bare er ét fælles system man laver i eu men det er alle otte og tyve lande som skal lave hver deres system til

stort beløb det er så kun alene prisen for skat man har ikke angivet hvad beløbet så forventes at blive for virksomhederne som jo også skal til at lave nogle systemtilretninger og

af lovforslaget så er der hele risikoen det så går galt at det bliver forsinket som man tit ser med store it systemer

ikke kan importere eller eksportere det kan altså have nogle ret så alvorlige

nogle ting vi gerne vil have belyst i udvalgsarbejdet

hvad de økonomiske konsekvenser er for det offentlige altså for kommuner regioner og stat

og tilsvarende også hvad de økonomiske konsekvenser og

før man kan stemme for et lovforslag

at det er en yderligere harmonisering af reglerne tidligere har der

at der kunne være nogle nationale afvigelser og tilføjelser i forhold til hvordan man håndterede toldreglerne men det kan man så ikke mere her er der altså tale om en

kan jeg sige at vi lige nu ikke kan tage endelig stilling til om vi vil

ting vi er nødt til at få afklaret i udvalgsarbejdet og det er i forhold til hvordan man implementerer det

får af omkostninger for erhvervslivet og staten og hvad

noget her som toldregler der er tale om en stribe nye

tiltag der så at sige skal give eus toldhåndtering et ekstra gear øget handel med tredjelande har skærpet kravene til smidig og ensartet håndtering af tolden på tværs af medlemslandene ensartede regler og praksis er en forudsætning for lige konkurrencevilkår for virksomhederne lige vilkår sikrer fri konkurrence til gavn for virksomhederne og forbrugerne dette forslag er et rigtig godt eksempel på hvordan eu kommer virksomheder og erhvervsliv til gavn eu forordningen indeholder en række tekniske ændringer som samlet set gør at reglerne for toldbehandling sikkerhedsstillelse og morarenter bliver mere strømlinet inden for unionen og med dette forslag sikrer vi en overensstemmelse mellem dansk lovgivning og forordningen fra eu vi er selvfølgelig også meget opmærksomme på at vi

det er noget af det vi har haft rigtig meget fokus på og det er også en af årsagerne til at lovforslaget har været igennem regeringens

vi ikke får lavet en overimplementering så vi har i hvert fald fokus på at få det her til at foregå så smidigt som muligt og ikke få en overimplementering men det er et rigtig godt forslag fordi det sikrer

gode og fornuftige som andre

provenumæssige konsekvenser for statskassen det gælder for eksempel

her fremgår det at rentesatsen efter eu toldkodeksen er lavere end den nuværende rentesats på skattekontoen men det er ikke afklaret hvad

er heller ikke tilfredsstillende for enhedslisten at de økonomiske konsekvenser for det offentlige er så upræcist beskrevet i lovforslaget som de rent faktisk er der står således

de økonomiske konsekvenser for det offentlige der følger af indførelsen af eu toldkodeksen er endnu ikke fastlagt det må altså være muligt at komme tættere på dette inden

som folketing kan vedtage et lovforslag det fremgår også af lovforslaget at

endnu ikke er fastlagt

det er da et problem ikke mindst fordi

det jo ikke nødvendigvis er småpenge vi snakker om her men store beløb som

milliard kroner måske endda mere når man så behandler et lovforslag hvor

de økonomiske konsekvenser

mig lidt fjollet at man beder folketinget om at godkende

så store beløb vi snakker om

fremgik af den tekniske gennemgang af finansloven for to tusind og seksten faktisk har færre penge

varetage en masse nye opgaver i forbindelse med indførelsen af eu toldkodeksen

en situation hvor skat har

vi da ikke som folketing gå ind på et så uoplyst grundlag og

i forhold til hvordan skat

tilføres nye ressourcer til at løse de mange

den pointe og den bekymring går jo også igen i de høringssvar der er kommet hvor

i forhold til indkørsel og tilpasning af nye it systemer

er altså et meget stort behov for at få klarlagt hvad det kommer til at koste af administrative ressourcer og hvilke ressourcer der i den forbindelse eventuelt må forventes at skulle tilføres

tilført de nødvendige ressourcer til skat og at vi her fra folketingets side påtager os det politiske ansvar der handler om at tilvejebringe de rette rammer for skats arbejde

en diskussion af hvor mange ressourcer der skal tilføres skat når skat pålægges så mange nye opgaver som

her i dag kan jeg ikke fra enhedslistens side sige at vi kan

at vi rigtig gerne vil diskutere nærmere hvordan vi sikrer de nødvendige ressourcer til skat for at skat vil være i stand til at løfte den her

både for medlemslandene og for virksomheder så vi forstår

og særlig i forhold til den it udvikling som

jo i set nogle forfærdelige eksempler blandt

udvikling af efi systemet som kom til at koste på den forkerte side af en milliard og som blev skrottet igen

også har betydet at man

udvikle et ejendomsvurderingssystem som bliver estimeret til

det er vel at mærke inden den politiske forhandling er gået i gang om hvordan det her system skal se ud at man har lavet et sådant estimat hvor mange penge der allerede er brugt vides ikke

desværre grund til bekymring når vi tænker på

samarbejde med eu skal få lavet nogle regler som skal digitalt forvaltes

arbejder vi for generelt meget mere

vi arbejder for at få personligt ansvar placeret sådan at når der er kæmpestore projekter

der altså en der har hatten på som man kan ringe til

vi mener at der generelt skal ske ekstern udvikling af it det er altså ikke noget skat skal sidde med alene det er meget tvivlsomt at skat til enhver tid kan have de bedste priser og den bedste kvalitet i forhold til it udvikling

og så mener vi at man hele tiden skal sørge for at professionalisere både indkøb af it og projektstyring for det er noget af det vi ved der har været enormt store problemer med så

folk på de rette poster det er jo sådan at det er ministeren

men det er jo ikke ministeren der sidder med den daglige ledelse

og sørger for at man bruger pengene rigtigt og at tingene kommer til at fungere på en måde der ikke belaster virksomhederne unødigt det skal han sørge for at finde de rigtige folk

både når man bruger dem til at bygge nye it systemer eller varetage nye processer eller implementere ny lovgivning fra eu man skal bruge så lidt af borgernes penge som

så med denne noget store opgave in mente til ministeren

til skat sådan at når vi har et lovforslag der egentlig

og skatteministerens side peger på at der her er nogle udfordringer som faktisk ikke

ikke os der skal hænge på dem der sidder dygtige medarbejdere i skat og i ministerierne

it i blodet og har masser af erfaring

at køre processer som dem her men vi oplever bare igen og igen at der falder skeletter ud af skabet fra tidligere

derfor bliver svært at sige ja til at gennemføre store nye it projekter derfor vil vi godt

holder sig til det man er bedst til og værner om vores fantastiske skattesystem

noget som helst med vores skattesystem at gøre at vi

den brugerflade man som borger oplever når man går ind og

når man er i danmark at vores skattesystem sejler

når vi sidder til et udvalgsmøde hold da op hvor ser det her frygteligt ud

ikke vi har et fantastisk velfungerende skattesystem og vores digitaliseringsproces i skat er også langt foran mange andre landes men vi mangler simpelt

tager ansvaret for vores it indkøb og

derfor bakker vi i den grad op om retningen i lovforslaget og vi har i sinde at stemme for men vi savner stadig væk

ud over virksomhederne og den fleksibilitet der

daglige jeg tror at det ville lette gangen på jorden både for regeringen og folketinget rigtig meget

kan man sige det hele startede som flere var inde på men der er også en anden grund til at vi går positivt ind i det og det er

én ting som ikke nogen datadjævel eller ministerium kan tage ansvaret for men som er et politisk ansvar og det er at vi får nogle regler der er mere simple og enkle at administrere og en del af det er at man har de samme regler i hele eu så man hverken som virksomhed eller som stat skal operere og beskæftige sig med mange forskellige regelsæt jo mere enkle skatteregler vi har jo mere ensartede skatteregler vi har jo lettere er det også at lave nogle velfungerende it systemer der passer

det er ikke altid at eu laver enkle regler det skal jeg så være den første til at medgive men der er dog i hvert fald den fordel forbundet med det i den her omgang at alle lande så vil have de samme regler og det er i sig selv en stor forenkling når det er sagt har vi selvfølgelig de samme bekymringer som flere andre ordførere inde på det står mildest talt ikke helt krystalklart hvad det her kommer til at koste hverken at implementere eller i forhold til provenuet

noget mere ud i løbet af udvalgsbehandlingen simpelt hen fordi vi når vi vedtager noget her på tinge skal vi selvfølgelig vide hvilke økonomiske konsekvenser det har det plejer vi altid at have styr på og det skal vi selvfølgelig også have her og derfor glæder vi os

det afklaret i udvalgsbehandlingen og vi vil gerne melde os i det kor af ordførere der står klar til at bakke både skatteministeren og skatteministeriet op i at der skal de ressourcer til der skal vi skal ikke have nye it problemer og vi skal heller ikke komme situation hvor vi ikke har det mandskab der skal til for at få det her til at fungere

fornuftig måde det vil i sig selv forhåbentlig også kunne hjælpe på provenuet så med disse bemærkninger

hen at give et overslag over hvad de økonomiske konsekvenser vil være det er sædvane at vi får et nogenlunde overblik over hvad de økonomiske konsekvenser

ting vi laver herinde kommer til at betyde både for virksomheder men også for

de offentlige kasser

rigtig fint at skat har nedsat en it følgegruppe og afholder de her it dialogmøder men når det er sagt

it systemerne overhovedet kommer op at køre i tide

jeg mener det er noget ministeren selvstændigt bør bør kigge ekstra meget på fra sfs side har vi jo

er gjort for at sikre ekstra ressourcer

og mandskab til skat har været nok det har været godt at der har været fokus på det

kun kan lære hvordan vi kan gøre det bedre hvis vi også finder ud af hvad hvad der er gået galt det har kostet statskassen rigtig mange

det har også kostet virksomheder og borgere en masse bøvl

og og penge når nogle af de her ting er slået fejl ikke mindst

graver det jo i jo i den mistillid der har været til til skat det har vi et politisk ansvar for herinde og det kræver altså langt flere ressourcer end der er blevet tilført jeg peger ikke fingre ad nogen

noget der er foregået over mange år og

til benet og det må vi tage et politisk ansvar for det er det jeg har fokus på her for

regler men det er vejen hen til

i alle høringssvarene som

og vil gøre livet en lille smule lettere derfor kan vi støtte forslaget så har flere af ordførerne jo berettiget nævnt

staten har en rigtig dårlig track record på det område skat har specielt en rigtig dårlig track record og derfor går jeg da ud fra og er helt sikker på at

ministeren er meget opmærksom på de udfordringer der er på it området

og det forventer jeg da også at man bruger rigtig mange kræfter på

hvis det blot bryder sammen i en kort periode så lukker det jo det hele så kommer det til at koste i forhold til virksomhederne

til at koste i forhold til vores vores velfærd på sigt men vi kan fra konservativ side støtte

i en tid hvor varerne flyder hurtigere

tilfælde altså virksomheder en digital toldproces hvor de bliver mødt med de samme krav som virksomhed uanset

det er den grundtanke der ligger bag eus

og derfor er eus toldkodeks

og retningslinjer for for fortoldning eus toldkodeks indeholder jo altså en

moderniseringen er helt nødvendig for

at man kan importere såvel som eksportere

det kan forløbe gnidningsfrit og for at virksomhederne kan operere med et ensartet regelsæt og et ensartet regelsæt

giver også lige konkurrence som er en god ting der er en række regler som tidligere har været fastlagt i de enkelte eu landes nationale lovgivning som nu er fastlagt direkte i eus toldkodeks

ændre toldloven så virksomhederne ved hvilke regler der gælder per første maj to tusind og seksten

og det kan man godt fordi det her er en forordning og den har direkte retsvirkning

den kedelige situation at det der gælder

ville være i konflikt med hvad der står i de danske toldregler og den lovgivning som som gælder

der står i forordningen for den har direkte retsvirkning og derfor er det kun naturligt at

tilpasser vores vores toldlov til

er lidt misforstået at sige at det der er tale om i lovforslaget

udviklingen af et it system det er rigtigt at vi skal udvikle et it system for i de kommende år kunne leve op til det der står i eus toldkodeks men it systemet har som sådan ikke noget med lovforslaget at gøre lovforslaget

at der er overensstemmelse mellem eus forordning

så der ikke opstår forvirring om hvad der rent faktisk gælder af nogle af de centrale ændringer i lovforslaget skal jeg blandt andet fremhæve ændringer af reglerne om beregning af morarenter for toldskyld fremover beregnes morarenter ens i eu uanset hvilket land toldskylden er opstået i alt i alt indeholder lovforslaget de nødvendige ændringer som følge af at

træder i kraft den første maj to tusind og seksten jeg ved og det er

stykke hen ad vejen også ganske negative

både skat og virksomhederne frem mod

som sagt en del der isoleret set ikke har noget med lovforslaget at gøre og det er også derfor der ikke

har ikke nogen økonomiske konsekvenser men samlet set vil

og udviklingen af det her nye it system jo have nogle konsekvenser blandt andet i forhold til til it

bekymring for i høringssvarene og det er en bekymring jeg som skatteminister tager

billig og så funktionel og så effektiv som overhovedet muligt for virksomheder

derfor har skatteministeriet også igangsat en tilbundsgående analyse af toldområdet i skat herunder de procedurer og it mæssige tiltag der er nødvendige for at gennemføre eu kodekset så

debat der har været her i dag

som alternativets ordfører rejser nemlig at man i forhold til

og hvor langt skat er fremme på det område skal se tingene i en sammenhæng der er it projekter der ikke er gået som de skal og det er naturligvis kritisabelt men sammenligner den samlede it udvikling og hvor skat er henne med andre lande

og det skal vi prøve at gøre i fællesskab men

vi skal anerkende at vi faktisk

nogle af dem skal så udskiftes

finde en løsning på og nye skal udvikles den slutning man ikke må

for eu for toldkodeksområdet såvel som andre områder er at man kan gå tilbage til kuglerammen

bruge it understøttelse it systemer og digitalisering er

udviklingen i den offentlige sektor vi skal så sørge for at gøre det med omtanke og vi skal også finde og prioritere de midler der skal til for at løfte de opgaver men men

at nå til en slutning om at så må vi ikke udvikle noget at så må vi ikke gå i gang med nye it projekter ville være forkert det er den forkerte vej at gå men man skal naturligvis lære af de fejl

ikke er et it system og derfor er de konsekvenser ikke beskrevet i i lovforslaget men altså en en ændring af lovgivningen som er helt nødvendig som følge af nye regler der træder i kraft per første maj to tusind og seksten

den kommende tid oplyse folketinget om

udviklingen af det her nye it system på toldområdet og også

bekymringerne er i relation til det her lovforslag

altså er man i gang hvor stor bliver regningen i år

i proces om eu toldkodeks og hver måned holder man

toldkontaktudvalget med fokus på ændringer som følge af eu toldkodekset der er lavet den her it følgegruppe

indsat en bestemmelse om at der en gang om året skal udarbejdes en revideret udgave af det arbejdsprogram der lægger rammen for it

vi holder øje med hvad andre lande gør sådan at vi ikke laver overimplementering og

der være en uoverensstemmelse og det vil skabe en forvirring om hvad der er gældende ret så det vi stemmer om

et it system det er en relevant politisk diskussion at rejse en relevant bekymring at rejse og den tager jeg til efterretning

hvis man ikke stemmer for det her lovforslag står

i den situation at der kommer til at være en forvirring om hvilke regler

og de regler der kommer til at gælde er ikke dem der kommer til at stå i loven

være en uoverensstemmelse ved siden af det er der så det her it system og den øvrige del af eus toldkodeks som rulles ud over de kommende år og i den proces

jeg gerne give tilsagn om at jeg vil oplyse folketinget omfang det overhovedet er muligt men inden den første maj to tusind og seksten tror

potentielt har meget store administrative konsekvenser og som vil koste rigtig mange penge for skat

det plejer man ikke at gøre og at det har man ikke gjort i andre tilfælde men vi står også i en særlig situation med skat som er i krise

og femten skat som skal løfte en masse opgaver skat som har mange udfordringer vi har set

i den situation er det da naturligt

vi må sikre os at vi ikke bare vedtager noget uden

fungerer så det bliver så billigt som muligt så det kan tale sammen med de andre systemer der er jeg vil sige at det her altså er en udfordring der

tilfælde ikke er skabt af det danske skattevæsen men som følge af at man i eu har besluttet at lave et eu toldkodeks som er en god idé

beslutningstagere at når man beslutter sig for at lave en lovgivning

vise hvordan man så laver den nødvendige it udvikling så man ikke står i den uheldige situation som vi står i nu men det ændrer ikke ved at det ikke er det

til folketinget og så må vi finde nogle løsninger i i fællesskab

naturligvis nogle løsninger som og så

kræver nogle ressourcer dem ønsker jeg som skatteminister

som skatteminister og derfor er der sat gang i et arbejde for

helt præcist koster at

kan samarbejde med andre lande og det vil vi informere folketinget om jeg kan bare ikke love at man har et fuldstændig klart billede at

inden den første maj to tusind og seksten hvor dele af eus toldkodeks træder i kraft og altså har direkte retsvirkning

overensstemmelse mellem toldloven og det der gælder nemlig toldkodekset og de hindringer der er per første januar totusinde

er

og der er mange vanskeligheder og der er mange farlige situationer

jo fuldstændig afgørende derfor er danmarks

det er de spillere hvorigennem

spørgsmålet nytter det

i hvert fald i redegørelsen et godt eksempel på at det rent faktisk gør

vi nu kommet i den situation at fra to tusind og elleve var over to hundrede angreb

der kan lykkes det andet som fylder ret meget i redegørelsen er ruslands øgede aggressivitet den fremfærd som bør give god grund til både eftertænksomhed

ikke ringe del af redegørelsen handler om rusland og det er der rent faktisk god

er vel det allerklareste eksempel vi har men også den aggressivitet som vi ser i østersøen er et andet eksempel det tredje som vi

nærmest ikke helt har fået færdigvurderet endnu er deres indtog i syrien

koordineret det jeg synes det må give god grund til

det giver også god grund til at vi

andre lande når et land

har en sådan opførsel bruger de instrumenter vi har uden

gå til det skridt at vi eskalerer krisen alt for voldsomt en ting som ikke fylder så meget i redegørelsen

også en forklaring på for vi har en særskilt redegørelse for

tror det bliver et område som vi skal følge endnu tættere

her er der flere indgangsvinkler der er alt det med kontinentalsoklen

har en indgangsvinkel i forhold til den arktiske diskussion

skal have et nyt konfliktområde der

retning

i spænding på forsvarsministerens analyse af de opgaveløsninger som vi rent faktisk står foran i arktis jeg håber den er ved at være på trapperne for den er fuldstændig afgørende også i forhold til nogle mere strategiske skridt som jeg tror vi bliver nødt til

få stor betydning i de kommende år den anden store del

isil og der afspejler redegørelsen jo også rigtig tydeligt

med til at give også militære bidrag det er godt vi har gjort det og det skal vi fortsat gøre men også her er den politiske løsning selvfølgelig den der er målet for os alle sammen

jeg kan i hvert fald ikke andre kan måske vurdere hvad

i de her dage vel startende i morgen med internationale forhandlinger på det her område

fuldstændig afgørende ligesom danmark har ydet et konstruktivt og et stærkt bidrag når det gælder militære del

fuldstændig afgørende at vi er lige så konsekvente når det gælder

det er helt afgørende at det lykkes

det at man har fundet et bord man kan sidde omkring

første betingelse for at vi kan komme videre redegørelsen beskriver også den terror som vi jo desværre har været udsat for i danmark i europa ja i hele verden og også at terrororganisationer og enkelte personer med ekstremistiske holdninger er

sårbare i internationalt perspektiv

det skal vi have fokus på kampen imod den terrorisme og den afskyelige form som den har

enkeltpersoner må og skal have en

jeg synes redegørelsen viser at danmark er til stede på alle mulige niveauer rundtomkring i hele verden

til det bløde hvor vi er rådgivende og vejledende i forhold til folk som har brug for det og det er fuldstændig vigtigt og afgørende at vi gør det så den linje der ligger i den redegørelse her fra to tusind og femten

en ordentlig situation en dialog den dialog vi var så godt i gang med

florerede og der havde socialdemokraterne mod til at sige at dialogen er vigtigere end oprustningen

krimkrisen skal løses ved at krim skal tilbage til ukraine eller ved at der skal laves en international overvåget folkeafstemning om hvor krimboerne overhovedet vil høre

dem også enkeltpersoner i forhold til økonomien

nogen tvivl om at her er nato en fuldstændig afgørende spiller i forhold til os

jeg se på selv den dårlige håndskrift jeg har var faktisk ikke her det var lige præcis i forhold til det der bliver den store udfordring i de kommende år nemlig arktis

der også skulle have en dominerende rolle i arktis det skal være ved forhandlingsbordet og det var der jeg

vi har underskrevet men derudover

har vi ingen forpligtelser vi har således ingen forpligtelser til at lægge pres på syriens leder på egyptens militærdiktatur på saudi arabien

heller ikke pligt til eller ansvar for at sørge for at de stater vi på den ene eller enden måde involverer os i kommer i gang igen vi har ingen pligt til eller ansvar for

indføre demokrati uden for danmarks grænser

verdens fattige noget andet er så om vi påtager os et ansvar

gør det til en pligt det gør vi så ofte jo

jeg er helt på det rene med at al qaeda og

usa men at denne og andre af den slags selvfølgelige militære interventioner udviklede sig til et femten år langt mareridt som ikke har bragt afghanistan nærmere demokrati endsige svækket taleban som ikke har gjort afghanistan mindre korrupt og som har kostet tusinder af vestlige soldater og nødhjælpsarbejdere livet var ikke nødvendigt det var ikke meningen den afgørende fejl i den slags interventioner er som vi ser det at vi i danmark og vesten har overbevist os

at afghanerne af hjertet rigtig gerne

de ved det bare ikke

folk vil ikke have demokrati

de synes demokrati er svagt og foragteligt og de mange afghanere som forsikrer os om at de gerne vil og som vi flittigt citerer er ofte de samme som ikke alene finansieres af usa af eu eller af verdensbanken

det i en sådan grad at de kan sende millioner af sted til private konti i schweiziske banker så mens vi ivrigt bekæmper

er det ironiske at det i det land alene er taleban

af samme grund nyder stor opbakning i den jævne befolkning det samme gør sig gældende i andre muslimske lande hamas i palæstina det muslimske broderskab i egypten og libyen og så videre

derfor vil frie valg i sådanne lande

her står vi så i et vældigt dilemma støtter vi demokrati som fører til at sharia sharia og islamisme bliver indført eller er det til vores fordel at landene styres af udemokratiske sekulære diktatorer som holder islamisterne stangen og som har en vestlig kurs så fokuserede er vi vestlige politikere på det her sesam luk dig op ord demokrati at man dårligt kan få

læber så meget som at antyde at det godt kunne være at fuldt demokrati i visse lande ikke er ønskeligt

få vestlige politikere til at sige det de nødvendige ord kommer ikke ud for pressen og fordømmelsen vil være

med det samme nå så du går ind for diktatur derfor jublede jo alle da foråret satte ind ledende vestlige politikere stemplede hurtigt mubarak ben ali gaddafi

vestlige politikere som ganske få få måneder forinden havde hyldet disse sekulære diktatorer som væsentlige partnere mubarak som i tredive år havde holdt freden med israel som havde skabt økonomisk vækst selv midt i finanskrisen og som lod kvinderne smide sløret

er tidligere udenrigsminister og per stig møller vil betegne ham som selve nøglen til fred i mellemøsten

måde også kommet til at holde af han tog til bongo bongo fester i italien og vi holdt op med at nævne lockerbie når han var til stede nu var de så med et slag blevet illegale og vesten skaffede i egypten islamisterne magten ved at gennemtvinge frie valg for demokrati er jo per definition godt men hvor er de vestlige ledere som tør tale om hvad der tjener vestens interesser bedst hvor var og hvor er

som offentligt tør sige og nu kommer der et engelsk citat det beklager jeg

ligger i at demokratiet er blevet en isme verden er blevet vestens missionsmark for demokratisme men dermed forsvinder jo også pragmatismen i udenrigspolitikken realpolitikken den sunde fornuft

vi ikke stille det spørgsmål for vi er jo derude i en højere sags tjeneste og således kaster vi os som missionærer ud over

dialogcentre demokratiprojekter og andre missionsbegreber som tilmed har den mirakuløse effekt at den danske statskasse straks som ved et trylleslag åbnes vi er alle spændte på hvad ambassadør taksøe finder frem til men jeg håber at hans arbejde vil danne grundlag for at vi i ro og mag kan tage hele vores sikkerheds og udenrigspolitik op til revision og genindføre pragmatismen måske med den

vestlige allierede vi skal slå til militært når danmarks eller natos interesser og sikkerhed står på spil som vi naturligt gjorde da amerika blev angrebet i to tusind og et og som vi effektivt har besluttet det i forhold til piraterne i det indiske ocean eller ved guldkysten

truede vores handelsskibe vi vil gerne med godt og venligt

eller sanktioner i øvrigt men ellers forventer vi at andre stater og andre folk selv tilrettelægger deres fremtid ligesom vi forventer at få lov til

skal vi i krig håber jeg at pragmatismen og den sunde fornuft på samme måde meget gerne kan vinde indpas om ikke så længe

skal vi i gang med at forhandle et nyt

øvrige nedskæringer som tidligere forlig indebar og det har bragt forsvaret i svære problemer realiteten er at vi i dag

og at vores materiel som følge af de gentagne besparelser bliver mere og mere nedslidt sådan var udviklingen fik vi at vide små enheder beregnet til udsendelse det blev vi orienteret om i rapport efter rapport

i årtier utrolig gammeldags at udtale ordet territorialforsvar ordet i sig selv syntes støvet

mere schwung over rappe missioner

så kunne vi lige så godt afskaffe ubådseskadrerne som

den kolde krig var fremragende ud med den tåbelige beslutning hældte man samtidig

og som det vil tage mindst ti år at genopbygge

kommende forligsforhandlinger med for i dag virker det ikke længere støvet at snakke om territorialforsvar lykkeligt er det at det lykkedes for dansk folkeparti at redde værnepligten ved sidste forlig og samtidig få en passus indført om at

ikke ved det næste forsvarsforlig skal spildes tid på diskussioner om afskaffelse af værnepligten tværtimod vil vi gå til forhandlingerne med en indstilling om at antallet af værnepligtige

gerne til det dobbelte og gerne ad åre til endnu flere for værnepligten har i høj grad at gøre med territorialforsvaret

som binder danmark sammen fra egn til egn og som er med til at øge sammenhængskraften i vores land med et bredt fundament af værnepligtige øges mulighederne for også fremover at skaffe de velegnede professionelle soldater som vi har brug for

vil i øvrigt erindre sig væsentligheden af at mødes med andre unge fra alle kanter af landet og med frivillige også fra grønland og færøerne her mødtes man på tværs af sociale forhold og uddannelsesniveau fra alle egne for ikke at nævne hvilken positiv betydning værnepligt i dag vil have

eksempelvis integrationsindsatsen tænk hvis nytilkomne unge vil kunne præges i retning af ordentlighed punktlighed solidaritet og dansk kultur værnepligten betragter vi derfor som en væsentlig del af folkestyret et vigtigt bidrag til territorialforsvaret og til befolkningens forståelse

forsvarets vilkår og som et bidrag til styrkelse af

at det afgørende og centrale er forsvaret af kongeriget danmark og at det kommende forlig ikke bliver en spareøvelse men at udgiften til forsvaret holdes i ro

særskilte bevillinger på finansloven som det foregår i storbritannien og som

svært

hvor man

russiske ledelse har med annekteringen af krim halvøen og det fortsatte militære engagement i det østlige ukraine vist at man ikke tøver med at bruge militær magt for at fremme sine interesser på trods af internationalt diplomati og en række aftaler

lever landet fortsat ikke op til sine forpligtelser i forhold til at skabe fred i det østlige ukraine uden den russiske støtte og involvering ville der slet ikke have været en langvarig konflikt i netop det område fra eus side har svaret været meget klart ukraine skal have lov til at vælge om landet vil gå i retning af mere integration med eu og nato

vil søge integration med rusland og den russisk dominerede toldunion det er et valg som skal træffes med normale politiske virkemidler og ikke ved hjælp af anvendelse af våbenmagt ruslands hybride krigsførelse stiller nye krav til nato

netop at kunne imødegå denne form for krigsførelse et er virkemidlerne er blandt andet et tættere samarbejde med eu og en tættere samtænkning mellem civile og militære metoder

at bemærke at der ikke kun foregår en massiv propagandaaktivitet fra russisk side over for ukraine men også over for det russiske mindretal i de baltiske lande det er et ganske betydeligt pres at lægge på disse stater og derfor

er det et forhold som vi hele tiden bør være opmærksomme på de baltiske lande er stabile demokratier og

derimod er der grund til bekymring

mere skrøbelige stater som føromtalte ukraine georgien og moldova derfor er det helt afgørende at støtte disse landes demokratiske institutioner og især landenes frie medier i den forbindelse er det værd at nævne at danmark

ved brug af naboskabsprogrammer har arbejdet med styrke netop disse områder her er danmark med til at gøre en konkret forskel og det er meget vigtigt at vi ikke glemmer disse lande som på mange måder

samfundssystem som kreml forsøger at presse ned over

nabolande danmark og de øvrige nato lande har ligeledes mærket den stigende

i forbindelse med utallige krænkelser af især de baltiske landes luftrum det er åbenlyst at der er sket en stigning i de russiske aktiviteter og at vi både i danmark og nato skal være på vagt over for ruslands adfærd det er trist at den russiske ledelse har valgt denne aggressive adfærd over for

nabolande i nordeuropa men der er intet andet at gøre ind at forholde sig til udfordringerne og handle derefter i

danmark og inden for nato i mange år fyldte rusland ikke meget

sikkerhedspolitiske udfordringer vi havde så at sige taget fredsdividenden efter den kolde krig for givet det kan vi ikke gøre længere og derfor er det afgørende med mere fokus på netop de udfordringer som den russiske politik giver over for europa og vesten to tusind og femten blev desværre et år

blev alt for tydeligt tydeligt at danmark og vesten fortsat er mål for terrorangreb terroren er med til at skabe utryghed og usikkerhed overalt i verden som bekendt blev danmark ramt i forbindelse med angrebet på krudttønden og synagogen hvor to personer blev dræbt det var en uhyggelig eftermiddag og nat hvor en terrorist var løs i vores ellers så fredelige og trygge hovedstad det viser at mørke kræfter kan slå til overalt og derfor må vi beskytte os selv både her i danmark og ved at være aktivt til stede rundomkring i verden for at bekæmpe terroren ved dens arnested terrortruslen kommer især fra isil hvilket terrorangrebet i paris var et blodigt eksempel på isil har taget kontrollen med store dele af irak herunder landets næststørste by mosul samtidig har kaosset i syrien syrien ligeledes givet isil mulighed for at erobre store dele af landet

som en magnet på flere hellige krigere fra europa unge mænd som er blevet fascineret af den islamistiske fundamentalisme og voldsideologi disse unge mænd hvoraf flere desværre kommer fra danmark får under deres ophold i syrien eller irak kamptræning og viden om hvordan man udfører terrorangreb

borgerkrigen i syrien har skabt grobund for terrorisme og fremvæksten af isil

har resulteret i at over halvdelen af syriens befolkning på cirka tre og tyve millioner mennesker

over fire millioner flygtet primært til syriens nabolande opløsningen i syrien er hovedårsagen til

de omfattende flygtningestrømme ud af regionen

har derfor været en succes og den har haft direkte indflydelse på danske søfolks sikkerhed ud over de nævnte lande

er der en lang række andre lande hvor der er udsendt danske soldater eksperter observatører og undervisere fælles for dem alle er at deres indsats er med til at styrke den globale sikkerhed og dermed sikkerheden og trygheden i danmark det er en vigtig indsats og derfor skylder vi disse personer en stor tak det er et arbejde som ofte udføres under vanskelige og farlige forhold langt fra familien og de hjemlige rammer og det kalder selvfølgelig på den dybeste respekt

jeg gerne kvittere for en god og en indholdsrig

synes

i begrænset omfang og altid til sidst det er en misforståelse og jeg synes det er ganske uambitiøst

i de her år er der afgørende behov for at lande tør tænke ud af boksen og bidrage til verdens udvikling

udenrigspolitik styres af strategiske overvejelser derfor er de kommende måneders debat vigtig men jeg er ikke optimist

første foredrag alt tyder på at regeringen vil lade

militære hensyn for forrang og lade udviklingsbistanden finansiere regningen

danmark har med krigene i irak afghanistan og libyen været med til at destabilisere regionen kaos konflikt og fattigdom avler

vores involvering har danmark et særligt ansvar for at være med til at sikre humanitær hjælp og udvikling

vi har været med til at destabilisere

irakkommissionen arbejde færdig

i syrien er det vigtigt at

ikke nævnes som en central samarbejdspartner

afgørende at støtte det kurdiske selvstyre i nordsyrien både i deres kamp mod isil og i opbygningen af et demokratisk og mangfoldigt samfund det er imponerende at de kan gøre begge dele på samme tid danmark skal give humanitær støtte og kapacitetsopbygning til kurderne og om nødvendigt også hjælpe dem med

forsvare sig samtidig er det afgørende at danmark presser på for at kurderne inddrages i fredsforhandlingen og tyrkiet åbner grænserne så der

i området desuden skal de kurdiske organisationer der er på terrorlisten tages af det er ganske uden mening at vi roser deres heroiske indsats

det er dobbeltmoral af værste skuffe endelig undrer det mig at den økonomiske blokade mod isil slet ikke omtales det giver ingen mening at isil via tyrkiet sælger olie til for eksempel israel

de bagefter kan købe sig de mest moderne våben den økonomiske blokade er hullet som en si og jeg beder regeringen om at sørge for at der bliver lavet en mindst lige så stor indsats da jeg tror

svækket isil

positivt at der igen tages initiativ til fredsforhandlinger og det er afgørende at

jeg ser også gerne at vi i fremtiden får en kapacitet

facilitere den slags fredsprocesser i stedet for

jo norge og cuba der hjælper med at facilitere den måske mest succesrige fredsproces

kloden i øjeblikket nemlig i columbia en sådan kapacitet burde vi også have i danmark for eksempel

vi også kunne være med der hvor det rigtig batter det kan undre at flygtninge og migration ikke fylder mere i redegørelsen manglende sikkerhed for rigtig mange mennesker er en væsentlig årsag til at folk tvinges på flugt den manglende sikkerhed skyldes bla

at nærområderne omkring syrien er voldsomt pressede her kan danmark bidrage meget mere og jeg har set at

en række lande har opfordret til

flygtninge nu hvor der skal

donorkonference og jeg håber at danmark vil være i front der da vi er nødt til ikke bare at snakke om at det i nærområderne

at fn har den kapacitet der skal til jeg har selv besøgt jordan hvor vi kunne se at landet er ved at kollapse

hvad fn anbefaler og det er jo helt vanvittigt så jeg vil også gerne bede de mange borgerlige partier som igen og igen nævner nærområderne som det sted hvor tingene skal løses

mulighed for at udvikle sig i deres eget land

kort i den her beretning klimforandringerne med deraf følgende tørke og oversvømmelser samt stigende verdenshave og temperaturer er en afgørende trussel mod verdens sikkerhed klimakrisen leder til massive flygtningestrømme og fødevarekriser

kampen for en grøn omstilling også for at skabe en mere sikker verden udviklingsbistanden er efter vores mening den bedste sikkerhedsfaktor

derfor dybt problematisk og direkte dumt at regeringen har skåret så dybt i den danske udviklingsbistand danmark kunne gøre en alvorlig forskel på det her område og har gjort det tidligere

bidrage positivt til udviklingen og sikkerheden i verden lad os gå forrest

stolte ud med fanen og prale af det vi gør lige før jul så vi at regeringen totalt overhørte et flertal i folketinget der ønskede en tilbageføring

en milliard kroner til udviklingsbistanden det er sjældent at man oplever en sådan arrogance fra en regering

ændrer politik på det her område det kan ikke passe at et flertal i folketinget ikke

så er der rusland ruslands forsøg på at genindtage rollen som stormagt og ruslands engagement i syrienkonflikten samt aktiviteterne i ukraine og østersøen ser ikke godt ud jeg har ingen tillid til putin

det kan kun føre en vej nemlig til oprustning og mere kold krig ukrainekonflikten er en

og derfor har både eu og nato spillet en negativ rolle

at vi skal sende militær ind så hvorfor i alverden blive ved med at snakke om at nato skal være stærkere for at løse konflikten i ukraine det nytter ikke noget hvis ikke vi kommer i gang med at løse det politisk det nytter ikke noget at vi ikke kigger nuanceret

der kommer en internationalt overvåget folkeafstemning og så må man se hvordan den falder ud

det var meningen at ukrainerne fra øst og vest og russerne skulle mødes i sønderborg og netop studere grænsedragningen i danmark det var osce

skete der en opblusning af konflikten

jeg synes det var et af de mest visionære initiativer der er taget

kan bruges mange mange steder ude i verden

det at man stemte om hvor grænsen skulle gå og bagefter

penge til at mindretallene

have deres egen kultur og deres eget sprog og så videre jeg minder om at et af de væsentligste konfliktpunkter i ukraine var om østukrainerne

ret til at tale og bruge deres sprog der er der meget at lære

i stedet for soldater og oppustede militære muskler endelig ønsker vi ikke at danmark skal bruge tredive milliard kroner på at købe kampfly

danmark har ikke brug for nye fly og jeg synes

end ikke i nato efterspørger

bruges meget meget bedre på udviklingsbistand og hjælp

humanitære indsatser rundtomkring i verden det er en fuldstændig fejlprioritering

andre steder hen hvis der sker nyt som truer os på vores egen situation

ruslands nye selvforståelse og situationen i ukraine

men det skete

altså at man havde fulgt folkerettens regler det

at russerne er ved at prøve at lempe sig hen til en ny eller genfunden rolle som stormagt jeg synes den helt store udfordring i den problemstilling er at man tager de små skridt nu kan

bid for bid så vi tænker at måske lidt

uacceptabelt jeg savner endnu

en dokumentation for at de økonomiske sanktioner

hvordan rusland kommer til at agere fremadrettet men det må vi jo vente med at se grænsekonflikterne imellem rusland og ukraine er også interessante

at nævne som en tidligere ordfører nemlig christian juhl fra enhedslisten også har nævnt at der i december skulle

med flertal og mindretal langs den

russisk ukrainske grænse

den blev desværre aflyst men jeg håber at initiativet vil blive taget op igen fordi

at inspirere med ude i den store verden når det handler om at lade flertal og mindretal leve fredeligt side om side

vedrører selvfølgelig af indlysende grunde også isils helt uacceptable aktiviteter og forsøg på at destabilisere hele verden

katastrofe af enorme dimensioner

synes jeg man får fornemmelsen af at vi tumler fra sten til sten

og skabe en basis for

med de store menneskelige og sikkerhedspolitiske konsekvenser der må

at sådan som det ser ud nu når man kigger ind i syrien virker det i høj grad som en krig på anden hånd

jamen det er jo den civile befolkning i det land der er ved at blive smadret totalt

ville komme i en situation hvor over halvdelen af befolkningen er fordrevet fra deres hjem

men et lille land som danmark som indimellem har vist sig også at være klogt burde måske markere sig tydeligere når det handler om at finde svar på hvordan vi kan tage skridt videre og ikke bare hoppe fra sten til sten

må presse på og forudsætningen for at kunne presse på

er at vi har en strategi derfor opfordrer vi regeringen til som vi har gjort de sidste tre fire år uanset hvilken farve regeringen har haft at udarbejde en ny udenrigspolitisk strategi der sammentænker udenrigspolitik udviklingspolitik handelspolitik og sikkerhedspolitik med afsæt i den situation vi har i verden i

hvis vi skal blive i stand til at prioritere og til at gøre dansk indflydelse gældende på den internationale

det er på grund af en lang historisk tradition

fortjent til ikke at skulle frygte ret meget for vi har bidraget rigtig stærkt internationalt

humanistisk menneskesyn som

vi blandt andet viste ved at være

altid været anerkendt for at være nogle af dem man kan gå til hvis man skulle

have en god idé om hvordan man

større fokus på på hvad der kommer forud for konflikterne alt kan ikke være i en redegørelse så det kan også

ikke lige står her men jeg noterer mig alligevel

mæglingspotentiale og og den rolle

om en bæredygtig grøn omstilling kan være svær for mange rigtig at få begreb om når vi taler sikkerhedspolitik jeg

i syrien er jo den tørke på flere år der gjorde at

den allerstørste risiko for danmark og vel noget af det eneste vi

når vi ser på hvad vi går og frygter og forsvarer os imod og går ud og bekriger i verden

jo langt hen ad vejen nogle mennesker som faktisk truer os i vores eget land

er folk der kommer fra vestlige lande i hvert fald bor i vestlige lande og rejser ud på togt for at hævne en uretfærdighed i deres øjne

vores tidligere så stærke ry i verden

at vi greb ind nogle steder og ikke andre steder at vi havde en alliance med

gøre det ene frem for det andet jeg kunne godt tænke mig at vi i højere grad siger at nu må vi

stå på egne ben og så må vi dyrke noget

nogle kompetencer i forsvaret der gør at vi

ud og lave de her humanitære løsninger ville være nogle af dem der

specialstyrker til mali til en fredsbevarende

men det er jo ikke fordi de her specialstyrker der i den grad kan forsvare sig selv og angribe

forsvaret generelt måske skal vi gentænke hele vores

ud at angribe måske skal de netop kun være fredsbevarende måske skal vi lægge vores æg i kurven hos fn som ordføreren for enhedslisten

juhl også tidligere har fremhævet jeg

det er måske fordi man ikke stoler på at europa i sig selv og eu

er der heller ikke i dag men de røster jeg hører fra

yde bistand man vil tage et ansvar på sig

at det er her på den her side af atlanten at vi skal finde vores allierede fremover og så skal vi være utrolig glade for det vi har fået fra usa al den støtte og opbakning

det er meget langt fra den måde vi gerne vil bedrive vores

den aktivistiske udenrigspolitik tilbage til noget der ikke har med militær at gøre desværre er ordet blevet kapret igennem en årrække så aktivistisk eller dynamisk eller velmenende udenrigspolitik

vi gjorde noget mere så når vi skal købe ind til militæret når vi skal købe kampfly når vi

måske simulere den øvelse i stedet

skal vi sikkert bruge til at binde de tre værn sammen det

har jeg ret stor forståelse for kan være en givtig ting også

arktis men ved vi overhovedet om det lige er det vi skal bruge hvad nu hvis vi kunne låne det

skabe nogle stærke alliancer som der allerede

kunne det være en måde i stedet for det tænker

særinteresserne og egeninteresserne

mærker mens magten sniger sig op igennem mine fingre

hvis vi ikke passer på glemmer vi at se på os selv med andre øjne end vores egne og jeg synes er den væsentligste betragtning ud over at

i et antal som man slet slet ikke kan forestille sig

til at vurdere om om vores flygtningekonvention også gælder for klimaflygtninge det er måske nummer

det kommer før sikkerhedspolitikken men nummer to er at kunne se os selv med andres øjne vi har de seneste dage oplevet hvad partipolitik i danmark kan gøre ved billedet ude i verden edward snowden

mange flere mennesker end vi nogen sinde kan nå

dygtige ministre og velmenende regering

ligegyldig hvor godt de går ud og kæmper for at mane de her ting i jorden

tolkeaftalen eller vil have genåbnet irakkommissionen i det øjeblik der

det bliver mere drilleri end rent faktisk vil opnå noget

hvis det begynder at nærme sig noget drilleri så skal de stoppe mig for ikke i danmarks interesse ligegyldigt hvor gennemsigtigt jeg synes det skal være

at vi skal evne at fokusere på hvordan andre opfatter os så når vi synes der er noget der er okay

er rigtigt noget man da ikke kan blive stødt over ude i den store verden skal

at vi er den der lillebitte elefant der gungrer utrolig højt herhjemme når vi taler sammen og vi kan sætte en hel masse ting i gang ude i verden

om vi arbejder sammen med usa eller med europa og eu hvis der kommer

forsvarsmæssig anordning her i eu som man i højere grad tør stole på er altså at vi i danmark har et helt unikt renommé og det må vi ikke

skade forholdet til usa det

hen ikke ødelægge i danmark har vi en helt unik position på det sikkerhedspolitiske område og en historik der gør at vi skal træffe meget meget langsigtede valg i

løse alene ved at gå ud som fredsambassadører jeg

hvor det er er urealistisk at tro

ikke skal bruge militær vi kan forsøge at skabe

uden militær men på et tidspunkt skal

må det i hvert fald være et blik ind i fremtiden hvor vi så siger at det

ikke sikkert at det skal se ud som det gør i dag det tror ikke det skal vi skal vægte meget mere ulandsbistand vi skal vægte meget mere fredsbevarende indsatser og så skal vi hver eneste gang vi tænker på aktivt at gå med i noget som helst sikre os

måske kan gøre os lidt klogere på når de nu kommer herop det første

hele indsatsen mod ekstremisme og terror hvor jeg godt

en redegørelse for de spor i koalitionens arbejde mod isil som ikke handler om militære indsatser eller stabiliseringsindsatser her tænker jeg selvfølgelig på bekæmpelse af

tænker på bekæmpelse af de finansieringskilder

tage bladet lidt fra munden når det handler om de finansieringskilder der kommer fra nogle af de store regionale spillere som jo fører proxykrige i de her lande

større pres fra eus side på dem netop nu hvor forhandlingerne skal til at gå i gang det tror jeg er nødvendigt når vi snakker om at stoppe finansieringskilder og endelig er

lige i øjeblikket og har befundet sig sidste år i forhold til indsatsen dialogen og problemerne med

indlysende af redegørelsen

at underminere den ukrainske regering ved blandt andet at blokere for ukraines låneaftale

kreditorer trusler om at føre transitgassen til centraleuropa uden om ukraine

hvor den danske regering egentlig står i det spørgsmål som jo bliver diskuteret i hele

at lave en ny gasledning mellem rusland og tyskland det siger sig selv at hvis danmark bliver spurgt om der må være sådan en rørledning på dansk grund skal vi selvfølgelig leve op til havretskonventionen og gøre det ordentligt men det friholder jo

at have en politisk holdning til det der bliver diskuteret i rådet i øjeblikket nemlig om man ikke ligesom man gjorde med south stream måske burde sige det her er ikke lige

rigtige tidspunkt at give rusland den store geopolitiske fordel at kunne slukke for gassen til ukraine og de centraleuropæiske lande uden nogen konsekvenser det er jo det der er hensigten der er

intet behov for den kapacitet der er rigelig kapacitet i de nuværende gasledninger det er ene og alene geopolitisk motiveret og jeg synes at den ledning nord stream to har et stort potentiale både som stok og som gulerod i den fortsatte dialog

møder mange folk ikke mindst fra de baltiske lande der spørger mig

en tredje ting som jeg savner har flere andre været inde på og det er hvad regeringen har gjort i

arktiske jeg har i hvert fald selv i det første halvår af to tusind og femten gjort en del inden for det arktiske område så det ærgrer mig selvfølgelig at der ikke er sat lidt fokus på vores muligheder og potentiale i regi af rigsfællesskabet for

sige både vores beredskab men også vores geopolitiske sikkerhedspolitiske tænkning i forhold til arktis

i anno to tusind og seksten en måned efter den store klimaaftale i paris synes jeg måske at det er udtryk for

utidssvarende tænkning at man hverken nævner klimaudfordringer og det perspektiv der ligger her herunder hvilken rolle

kan spille eller de dele af den danske udviklingsbistand som har direkte til formål sådan set at prøve at forbedre sikkerheden ikke bare for de lande vi opererer i men også

her den havde vi i går i rigeligt mål og vi skal heller ikke have hele debatten om hvor danmark

jo faktisk er lykkedes et langt stykke ad vejen mange steder i verden at sikre ordentlige levevilkår for de mennesker der bliver drevet på flugt i dag

på flugt derfor synes jeg i allerhøjeste grad at det også er

egeninteresse ud over humanitære principper ud over alle mulige andre gode menneskelige grunde

de

anden realistisk forståelse med alle de magter jeg har nævnt her så kan blive en meget svær og blodig omgang og under ingen omstændigheder

kan gå ud og gøre alene men derfor kunne danmark godt hæve stemmen i eu og tale for

det

tyskland og rusland og der pågår i øjeblikket en meget hidsig debat både i kommissionen og ministerrådet

alle de østeuropæiske lande i italien er meget meget bekymrede og lodret

vil vi rigtig gerne når vi er klar og når vi igen starter på et partnerskab

og at det egentlig på

og handlinger mere og mere handel sammen og det vil sige

er jo ikke flere menneskealdre siden det er jo få år siden hvad er grunden til at

en politisk løsning også på ukraine spørgsmålet og krim spørgsmålet og for den sags skyld den situation der er det er jo

rusland i stedet for at besætte andre lande i stedet for

på de forkerte i stedet for

så skal vi selvfølgelig være klar til at kaste alle vores æg

skal man have noget andet i hånden både som stok og som gulerod

derfor risikerer man jo tit

meget interesseret i han letter somme tider på låget og så bliver det diskussionen ude

også præget diskussionen lidt her i

vi skal være bedre til at prioritere i dansk udenrigspolitik

set enig i begge synspunkter vi skal prioritere mere og det skal vi

fordi der jo bliver skåret stadig mere stadig mere ned i udenrigsministeriet desværre men det har denne regering jo besluttet

tilbage til om lidt men

det er meget legitimt at sige at det er interesser som er udgangspunktet for den danske udenrigspolitik fordi det jo er den måde vi ligesom kan legitimere over for skatteyderne at vi bruger så mange penge på det område vi har ambassader rundt omkring vi har et beredskab

der også bliver et instrument

mellem interesser og værdier fordi det kan man ikke adskille med andre ord

værdier er også en del af de interesser vi skal skal arbejde for vi skal kæmpe

som jo spiller en meget stor rolle

ofte fokus på om man militært er i stand til at bekæmpe islamisk stat og bekæmpe islamismen

menneskerettigheder det handler meget om demokrati

og derfor kun har islamisk stat at gå hen til

nogle andre steder at kunne finde beskyttelse

er menneskerettigheder og værdier jo en fuldstændig uadskillelig del af eksempelvis

man skal ud i rundtomkring i verden

definerer interesser som noget der er geografisk tæt på os

set enig i at østersøområdet og ruslands politik

er en udfordring vi skal tage alvorligt også når vi diskuterer forsvarspolitik

jo er en direkte del af de geopolitiske udfordringer der følger af

der er også

dam kristensen nævnte piratbekæmpelse for eksempel

så må sige at hjælpe de danske handelsskibe

nærområderne altså når der er fuldstændig tæt sammenhæng imellem om der er mad i flygtningelejrene

jordan og så flygtningestrømmen så skulle det da være en rimelig enkel sag at tage fat på det og så sørge for at fn

det er rimelig overkommeligt det er billigt og langt langt billigere end meget af det andet som man går og laver i regionen tilsvarende omkring de andre sociale ting som ofte er ganske lavpraktiske ting

social overlevelse og også at man går ind og så

det mindre attraktivt for unge mennesker at gå over til islamisk stat fordi islamisk

betaler dem penge

fremtid for sig kan få en fast løn en fast hyre

at de går ind i islamisk stat det skulle da være rimelig enkelt

give dem et bedre tilbud end islamisk stat gør

som tilfældet er her

og sikrer nogle mennesker muligheder

som ligesom bliver drivkraften for den måde vi vi fører politik på med andre ord

der er virkelig grund til at vi får en mere gennemgribende diskussion af de prioriteringer

vi har gjort i dansk sikkerhedspolitik

det så også sin egen fortolkning fordi det havde såmænd også

betydet at vi har været med i krige i irak i i afghanistan

og senest i irak igen og der er så vidt jeg har forstået planer om at vi måske også skal

vel grund til at vi spørger os selv kunne de penge de ressourcer

være brugt anderledes og måske have været til lige så stor gavn for danske interesser i forhold til stabilitet i forhold til flygtningestrøm

skal vores profil nødvendigvis være at vi er først på aftrækkeren

i militære løsninger som det var tilfældet da vi skulle til libyen det støttede vi også

dengang det erkender

det gjorde vi og vi var jo simpelt hen ude som de første

være vores vores profil

ikke sikker på det jeg tror faktisk at man er nødt til at vende tilbage til at danmark kan spille en rolle på det humanitære område på det konfliktforebyggende område men også selvfølgelig

hvis vi finder det meningsfyldt kan gå med i

så må sige militære operationer som

i øjeblikket i irak men det skal være meningsfyldt

og det skal indgå indgå i en politisk

den undersøgelse synes jeg man burde lave hvad har effekten været af den danske aktivistiske

de sidste femten år hvad

været af resultater af gode ting af dårlige ting

lige så relevant at tale om overvågningsaktiviteter beredskabsaktiviteter osv

men jeg mener bestemt at der er grundlag for

går ind og diskuterer hvordan vi

prioritere nogle ressourcer anderledes det bliver så arktis der skal opprioriteres og

og det har de politiske beslutninger vi har truffet i mange år også vist altså et samarbejde på tværs af midten i dansk politik netop omkring sikkerhedspolitikken det giver stabilitet i dansk udenrigspolitik og det tjener dermed også danske interesser og danske værdier

jeg er meget stolt over at vi danmark et lille land

i verden er så engagerede og bidrager så meget til at gøre en forskel rundtom i verden det er vigtigt at

som et demokratisk land hjælper til med at reducere smerten i verden hjælpe de fattige beskytte de svage og bekæmpe ondskaben det er flot at vi har så mange soldater politifolk nødhjælpsarbejdere læger og andre der hjælper i brændpunkter i verden tak til dem danmarks

har været virkelig stort og aktivt

mange mange udsendte og de gør en enormt stor indsats

aktiv udenrigspolitik og har ambitioner om at fastholde vores aktive udenrigspolitik men midlerne skal selvfølgelig også følge med ambitionerne blandt andet derfor er vores ambition at to procent af

over for andre mennesker det skal vi

at vi er engageret i forskellige

være med til at gøre en forskel det er vigtigt at forebygge

at forebygge konflikter og hjælpe til med

gøre noget ved de grundlæggende årsager til at folk flygter og immigrerer

kan faktisk forebygge at folk kommer hertil og

en masse ressourcer på både asylansøgere illegale immigranter illegale immigranter og integration sikkerhedspolitik og sikkerhed og sikkerhed handler jo også om frihed og tryghed det handler om vores frihed og vores suverænitet til selv at bestemme inden for vores egne grænser de sikkerhedspolitiske udfordringer i vores nærområder er også blevet større og har ændret sig dramatisk i de senere år og det skal vi holde godt øje med i ukraine modarbejder rusland fortsat den ukrainske befolknings mulighed for frit at vælge tættere integration med eu landene og nato landene

steg den russiske flyaktivitet i to tusind og fjorten men den har stabiliseret sig i to tusind og femten som reaktion på ruslands aggressive fremfærd

har eu og en række andre vestlige lande videreført sanktionerne mod rusland spørgsmålet

man ikke skulle indføre endnu flere

over for russerne og putin vi skal selvfølgelig også være opmærksomme på det der sker i arktis men den største sikkerhedstrussel kommer stadig væk fra mellemøsten og

den kommer især fra enkeltpersoner men også fra brutale

asien men også i nordafrika og ind i

de bruger terror mod os de forsøger at begrænse vores interesser og vores frihed

forsøger at ødelægge vores frihedsværdier det kommer redegørelsen ind på og det er vigtigt men jeg synes også det er vigtigt at understrege at udbredelsen af de der brutale organisationer og ikke mindst islamisk stat har noget at gøre med at vi det internationale samfund har svigtet

især vesten har manglet lederskab de senere

ellers kan vi i de næste mange år bare blive ved med at kaste bomber

de er ikke til at forhandle med de skal slet ikke være en del af nogen form for forhandling for deres eksistensgrundlag deres dna

for altid at bekæmpe vesten og vestlige værdier derfor skal de bare udryddes

vi har også kolera i i syrien der har vi assad som er hovedårsagen

ud af en befolkning på en og tyve millioner er de femten millioner flygtet fra deres hjem fire fem millioner til udlandet og ti millioner internt fordrevne

det er et svigt af dimensioner at der ikke bliver gjort en større indsats for at beskytte dem de er udsat for assads tøndebomber hver evig eneste dag jeg synes det er et svigt at man ikke

indføre humanitære zoner

et enormt svigt at man har ladet sådan en som putin gå ind og blande sig i hele den her konflikt

afslutte konflikten den giver rusland et comeback i området og så bliver han selv en stor mand ved at løse konflikten

og så er det vigtigt at komme af med pest og kolera islamisk stat og assad og så skal vi hjælpe til med at give syrien tilbage til syrerne til frihedskæmperne der

det ville gøre en meget meget stor

klassiske diktatorer men vesten har jo været gode venner med alle andre diktatorer ikke kun assad lige siden to tusind og et

kom frem for nylig på en diis konference

var der enighed om at rusland først og fremmest fører en traditionel udenrigspolitik og selv om den russiske militære militære tilstedeværelse og suverænitetshåndhævelse

ruslands interesser i arktis som udgangspunkt fredelige vi skal være proaktive vi skal holde øje med udviklingen i arktis herunder ruslands rolle men jeg er enig i den fælles politiske linje som der er lagt i forhold til at bevare et fredeligt arktis med særligt fokus på at skabe sikkerhed for befolkningen i grønland dette er i rigtig god god tråd med intentionerne fra stoltenbergrapporten og fra ilulissat erklæringen ambassadør peter taksøe jensen udtalte for nylig over for politiken

handler om et øget fokus på rigsfællesskabet rolle i arktis det er glædeligt og det er noget som vi fra inuit ataqatigiits hilser meget velkommen for grønland fylder omkring tyve procent af det samlede arktiske område og derfor er det naturligt at grønland i tæt samarbejde med danmark

holdning til udviklingen i regionen og får en meget mere fremtrædende rolle i alt hvad der vedrører arktis herunder også i forhold til de sikkerhedspolitiske aspekter som vi drøfter her i salen i dag

forsvarets analyser af de fremadrettede opgaver i arktis er igen igen kan man fristes til at blevet udskudt og siden de blev iværksat i december to tusind og tretten er vi mange som har ventet på denne rapport meldingen er at rapporten nu er udskudt til maj to tusind og seksten og det vil sige to en halv år efter at den er blevet iværksat analysen er rigtig vigtig i forhold til de kommende forsvarsforligsforhandlinger og jeg ser derfor frem til at ministeren måske allerede i dag kan løfte sløret for hvornår analysen offentliggøres

forsvarets opgaveløsning i grønland i forhold til rigsfællesskabet nytænker de løsninger som der skal være den grønlandske befolkning bør i langt højere grad deltage og bidrage til forsvarets opgaveløsning i grønland et enigt landsting inatsisartut bakker op om etablering af et frivilligt beredskab hvilket kunne ske

hvor det frivillige beredskab kunne stå for observation måling og redning til havs og

vi ved at der i dag

én sar hændelse hver tredje dag

er i dag med tilfældige frivillige mange i grønland har en båd og mange har en snescooter

svære arktiske forhold som det vil være

vil et frivilligt beredskab kunne bidrage positivt det glæder mig

snescooterklubben qamutit som på dansk betyder hundeslæden har vist interesse og gerne vil deltage i et frivilligt beredskab som supplement til politiets og arktisk kommandos opgaver i forhold til sar beredskabet

til vands til lands og i luften bør løses ved at indgå alliancer med nabolande som har erfaringer med sammenlignelige arktiske udfordringer og forhold man bør se på hvordan man kan udvikle disse aftaler med nabolande til gavn for rigsfællesskabet

er indgået bag lukkede døre og ved at udelukke en splittet befolkning i grønland den tidligere regering har gentagne gange lovet at man vil lave en landsdækkende folkeafstemning om uran og dette har man på trods af at vi fortsat har en siumut ledet regering ikke overholdt og lad os huske på at beslutningen om at udvinde uran er baseret på et spinkelt flertal

inden længe skal vi i gang med forsvarsforligsforhandlingerne for de kommende år fra inuit ataqatigiits ønsker vi at komme med et klart budskab om at vi gerne vil være med til forsvarsforligsforhandlingerne fordi store aspekter af dette arbejde også omhandler grønland og også omhandler arktis vi har netop fået bekræftet vores anelse om at selv om man vil indkalde samtlige partier til for eksempel

der bliver indkaldt de nordatlantiske mandater indkaldes ikke engang til forligsforhandlinger

men det er ikke ensbetydende med at det er den mest korrekte måde at gøre tingene på og lad mig minde om at vi alle sammen er folketingsmedlemmer på lige fod også når man ser på grundlovens § otte og tyve og derfor vil jeg komme med et klart budskab om

gøre vores indflydelse gældende inuit ataqatigiit ønsker at deltage i de kommende forsvarsforligsforhandlinger

så siger regeringen derved har eu demonstreret at man i den fælles udenrigs og

værktøjskasse råder over instrumenter der kan finde anvendelse i en hård sikkerhedspolitisk sikkerhedspolitisk kontekst sanktionerne har målrettet ramt centrale politiske aktører og interesser knyttet hertil

modsanktioner i højere grad har ramt den almindelige russiske forbruger

det afsnit at der er kongeriget delt

noget eu medlemskab

har rusland heller ikke sanktioneret

tid siden en del polemik både

her i salen og i pressen i danmark og som jeg har forstået

det også til rynkede øjenbryn i washington

russiske marked når eu ellers

det kan være at ministrene at ministrene møder denne kritik også

ikke ukraine og det skader ikke det ukrainske folk at russere spiser færøsk fisk tværtimod

jeg kommer lige fra et møde om arktis og

der er konflikt mellem europa og usa

skal man samarbejde så meget som muligt med det samme rusland i nord for at undgå at en konflikt breder sig fra ukraine og nordover mod arktis derfor har man ikke lukket nogen døre for rusland i nord man har tværtimod holdt alle døre åbne for rusland i nord

man ser at jo mere man samarbejder jo mindre er muligheden for at der opstår en konflikt

hvis færøerne havde gjort som danmark og havde boykottet rusland og var

rusland er som det er nu en del af store internationale aftaler med eu

med island og med norge og

af fiskeressourcerne i nordatlanten og der er ingen tvivl om at hvis

så ville rusland bryde ud af de aftaler og så ville vi have konflikten

eksporten er måske

andre lande ikke får mulighed for at sælge

et overordnet sikkerhedspolitisk perspektiv er det fredsbevarende og det det skader ikke på nogen måde ukraine

mellem eu og rusland

forbudt ikke at være sanktioneret

dialogen mellem rusland og

den dør som nu står åben nemlig den dør som tillader at færøerne eksporterer madvarer

i gang men bedst af alt undgå konflikter inden de går i gang

selv om den militære del af det vi laver

er det endnu vigtigere at vi kigger på hvor risikoen

bedre til at skride ind og hjælpe på forhånd

demokratisk overgang i et land som mali eller burkina faso end det er at genopbygge efter konflikter som

syrien og libyen

at tænke vores udenrigspolitik ind i

kommentere nogle af ordførerindlæggene direkte

bare lige et par overordnede kommentarer der er

jeg måske undrer

tydeligere efter at vi var færdige med at skrive redegørelsen

det enogtyvende århundredes største udenrigspolitiske

flygtninge og konflikter men migration

folk flytter sig efter at finde andre levevilkår

tredive år vil

altså fra cirka en

de vil finde andre steder hen og vi kan se det allerede nu

eu kommissær frans timmermans har sagt at over halvdelen af

krydser eus ydre grænser og kommer hertil ikke

det bliver en kæmpe udfordring som vi kun kan svare på hvis vi bruger

kommer til at betyde meget for hvordan man agerer i verden

komme til at betyde meget for hvordan vi skal agere i verden

er nok også en grund til at man har slået ned på nogle store områder en lang række ordførere har været inde på

jeg sige at for udenrigsministeriet for regeringen og for mig er der fem veje til at bekæmpe

der er spørgsmålet om at stoppe finansieringen

fortælling de har om sig selv på side fem i redegørelsen er er der en lille faktaboks om nogle af de initiativer som

få stoppet isil fremadrettet jeg tilhører dem der mener at der ikke findes en politisk løsning uden et militært pres

findes en militær løsning uden at der også er en politisk forhandling derfor hænger de to ting sammen og jeg glæder mig meget til at se

i morgen ved fredsforhandlingerne vil kunne komme i gang med for første gang at sidde rundt om et bord med alle de parter der er afgørende for at finde

komme videre der er mange sten på vejen

set de værste endnu der vil komme konflikter ballade folk der forlader forhandlingerne folk der vender tilbage til forhandlingerne og uenighed om

er nu kommet derhen hvor man sidder og forhandler med hinanden man er kommet derhen hvor syrien

selv har valgt hvem der skal repræsentere dem ved forhandlingsbordet

bare minde om at det var de irakiske sikkerhedsstyrker der alene befriede

den indsats som danmark har gjort militært

med til at uddanne og styrke det irakiske

fra frankrig og fra usa om hvorvidt danmark har mulighed for at gøre mere for at bekæmpe ekstremisme og terrorisme i verden og derfor vurderer regeringen aktivt i øjeblikket hvilke skridt vi kan tage

til den samlede koalition

et spørgsmål om at skabe fred og sikkerhed for syrere og irakere

og for andre borgere i den vestlige verden hvis isil

til sinaihalvøen fra djakarta og desværre også til paris

isil styret så måske isil inspireret terror i københavn det er lidt svært at

terroristen blev dræbt i forbindelse med uskadeliggørelsen af ham men vi har set hvordan isil har

bekæmpe dem og trænge dem tilbage det er rigtigt

noget tvivlsom partner og det er de desværre generelt de er kommet tilbage

haft en lang periode hvor de egentlig har søgt et samarbejde

stadig stigende grad gået deres egne veje og det betyder at

et trusselsbillede som ikke var der for få år siden det betyder også at vi skal tage dem med i vores vurdering af hvad det er for en situation danmark står i det betyder

ting som overgrebet på ukraine krænkelsen af ukraines grænser annekteringen af krim når de begår ting som at

krænke luftrum og grænser andre steder i verden ja så skal vi reagere kraftigst af alt og vigtigst af alt i forsvaret for ukraines ret til at styre deres eget land jeg tror på ethvert lands ret til at vælge

til at søge en alliance med rusland på trods af at borgerne hellere vil have en alliance

europa jeg mener at vi gør os selv

hvor de vil have deres alliancer hvis de vælger

på grund af forbedrede muligheder for transport nye muligheder for forskning og muligheder for råvareudvinding jeg glæder mig over

lykkedes at holde fast i et fredeligt samarbejde i arktisk råd og

under den internationale maritime organisation

bliver ved med men det betyder ikke at der ikke skal være en større militær tilstedeværelse i området blandt andet fordi den militære tilstedeværelse

der også giver mulighed for at lave

derfor bliver det arktiske område noget vi kommer til at snakke rigtig meget mere om

om hvorfor vi egentlig har udenrigspolitik

noget vi har pligt til eller ej

udviklingsbistanden men vi har godt nok en interesse i at gøre det

have et stort bidrag til udviklingsbistanden i verden vi har en selvstændig dansk interesse i at vi er aktive i forhold til at sprede danske værdier

skal vi være klar over at i den globaliserede verden vi har i dag

langt ude i verden

at hvis det land kollapser så vil der være endnu et land der kan producere flygtninge og migranter op igennem libyen hen over middelhavet og op igennem europa det har vi ingen interesse i overhovedet

fremme fred og stabilitet men også at fremme demokrati jeg tror på at det at ønske at leve i et demokratisk land ikke er noget der bare er opfundet eller forbeholdt borgere i den vestlige del af verden jeg tror på er en menneskeret der lige præcis gælder og er en interesse for alle mennesker

har vi set et magtskifte med præsidentvalget i to tusind og fjorten

i år i to tusind og seksten er tre og tyve valg i afrika

perfekt valg men det er alligevel et tegn på at selv i den verdensdel hvor demokratiet måske har haft det sværest historisk set så er demokratiske processer i gang og der er flere eksempler på at lande i afrika demokratisk har udskiftet magthaverne enten ved en folkelig fredelig opstand eller ved frie valg som for eksempel i tunesien der er det bedste eksempel desværre også næsten det eneste eksempel på at det arabiske forår har kunnet kaste reelle demokratiske forandringer af sig jeg glæder mig meget over

det drejer sig blandt andet om herre henrik dam kristensens

ros vedrørende indsatsen

udviklingsbistanden jeg vil sige til fru mette bock der efterlyste en

regeringen forsøger at sætte i gang med peter taksøe jensen i spidsen for et

arbejde der skal komme med en analyse på baggrund af den analyse træffer regeringen en beslutning om hvilke udenrigspolitiske ændringer det så

når herre rené gade

til at sige at vi bliver rost lige så meget for vores militære bistand hvor vi evner at gå ind med danske værdier danske kompetencer på en måde der gør os til en meget attraktiv samarbejdspartner

og forhold til fns fredsbevarende styrker i øvrigt også bilateralt hvor i modsætning til hvad

underskrev en samarbejdsaftale med sverige så vi arbejder bilateralt vi arbejder gennem nato vi arbejder i internationale koalitioner og vi arbejder

og derfor er der et område med en befolkningsgruppe på mellem ti

femten million mennesker der i øjeblikket er på kanten af en sultkatastrofe på grund af tørke det vil skabe instabilitet hvis de mennesker enten begynder at bevæge sig ind i etiopien eller den anden vej ind i somalia så vil det kunne betyde noget for den skrøbelige stabilitet der er i området og derfor bliver klima noget af det præcis som nævnt

på side syv i redegørelsen vi kommer til at arbejde med i forhold til sikkerhedspolitik i de kommende år

være enige om alt men jeg er blevet bekræftet i at vi er enige

optager os rigtig meget i folketinget og jeg håber at vi får lejlighed til både nu og på et senere tidspunkt at kunne drøfte det videre

vil komme til at blive diskuteret videre for i min optik kan man ikke træffe en beslutning alene på de internationale konventioner uden at sammenholde det med hvorledes det spiller ind i forhold til eus energipolitik og den diversitet

stream

ikke

har gjort at alliancen har ændret taktik hvor man tidligere har holdt sig fri af

det var dem landet skulle genopbygges på baggrund af

på det seneste stoppet isils måde at tjene penge på olie

demokrati vi har kæmpestore muslimske demokratier

hinduistiske demokratier vi har rigtig store kristne demokratier vi har demokratier der har en høj levestandard vi

demokratier over hele verden

jeg tror på at det som led i den menneskelige udvikling er rigtig godt at borgere får lov til at træffe deres egne beslutninger om hvem

én stemme i arktisk råd og det betyder at den måde som vi

at den del af kongeriget for hvem det er mest relevant at byde ind er den der fører ordet

at vi kan lave både én fælles stemme der er koordineret på forhånd

også er plads til selvstændige roller

som er attraktiv for mange andre vi kommer med en

som mange gerne vil kopiere og gøre til deres

i deres samfund og ved at fortælle hvilke værdier der ligger bag ved den måde vores samfund er bygget op på kan vi faktisk gennem vores værdier og gennem vores samfundsmodel præge andre lande på trods af at de ikke nødvendigvis går ind for ligestilling mellem mænd og kvinder homoseksuelles rettigheder ytringsfrihed og

er grundlaget for hvor langt vi er kommet

og om man som regering vil give mulighed for andre typer af kystsikring end sandfodring som er det der bliver brugt mest

hård kystsikring eller eventuelt drænrør

givet anledning til en gevaldig debat nogle tror på det

er det et spørgsmål om at når grundejere selv betaler

jeg ser i hvert fald meget frem til at høre ministerens svar

husejere der har fået et påbud om

og så videre og så videre

jeg vil i hvert fald personligt sige at hvis jeg stod til på mandag at få en regning på en halv eller en hel million

jeg nok have lidt mavepine tror jeg så jeg synes det her er en

idé om at vi mener at at kystbeskyttelse skal være et nationalt anliggende men ikke desto mindre er vi interesseret i at finde ud af hvordan vi kan hjælpe de borgere der kommer i klemme og

en helt klar fornemmelse af at der er sket en ændring jeg kan godt mærke at der er kommet et ministerskifte

at der er sket en holdningsændring det har noget at gøre med at folk tit og ofte taler hinanden op i hvert sit hjørne og det mener jeg ikke nødvendigvis er et gode for nogen

i bund og grund det vi er her for så jeg glæder mig til den debat og de forhandlinger vi får i dag og til

og den vil jeg så med det samme sende ned i embedsmandslogen dernede og sige at

kommet en bedre dialog og det fortjener embedsværket tak

kystbeskyttelse er ifølge kystbeskyttelsesloven at beskytte mennesker mod oversvømmelse samt ejendomme mod oversvømmelser og nedbrydning fra havet fjorde eller andre dele af søterritoriet det er som udgangspunkt grundejeren der har ansvaret for at beskytte sin ejendom mod havet og det er derfor grundejeren der søger om tilladelse til kystbeskyttelse og det er kystdirektoratet der behandler konkrete ansøgninger om kystbeskyttelse og giver tilladelsen kystdirektoratet følger også udviklingen med nye metoder til kystbeskyttelse herunder at der udvikles og afprøves nye metoder til kystbeskyttelse så kystbeskyttelsesloven er dermed ikke til hinder for at der eksempelvis kan gives tilladelse til såkaldt hård kystbeskyttelse som for eksempel skråningsbeskyttelse

man en kombineret løsning skråningsbeskyttelse med sten kombineret med sandfodring ligesom der også drøftes en kombineret løsning mellem de involverede parter i nørlev i nordjylland

nævne nogle af de konkrete aktuelle eksempler som jeg også ved at fru pia adelsteen

en vis føling med hvilken løsning der er bedst egnet afhænger af den konkrete vurdering af den kyststrækning man ønsker at beskytte og selv om det er den enkelte grundejers ansvar at kystbeskytte sin ejendom

hensyn der skal afvejes når man skal vælge hvilken metode der er bedst ved hård kystbeskyttelse er der et væsentligt hensyn til naboerne fordi hårde kystbeskyttelsesanlæg flytter erosionen af kysten til nabostrækningen hvor virkningen af strøm og bølger så forstærkes og netop hensynet til naboens ejendom er baggrunden for at kystdirektoratet stiller krav om at der også skal sandfodres for eksempel i eksemplerne ved løkken og nørlev selve loven opregner en række hensyn herunder økonomiske og tekniske hensyn

især hensynet til i hvilket omfang det ønskede anlæg til kystbeskyttelse påvirker nabostrækningerne kan få betydning for hvilken metode

har kystbeskyttelsesmetoderne en forskellig historik rundtom i landet frem til nitten

kystbeskyttelse dominerende men i takt med at man generelt og altså ikke kun hertillands er blevet klogere på konsekvenserne af hård kystbeskyttelse er direktoratet

i stigende grad gået over til at anbefale sandfodring som den kystbeskyttelsesmetode der bør finde anvendelse når vi vil beskytte de danske kyster

allerede er etableret hård kystbeskyttelse giver direktoratet typisk tilladelse til reetablering og vedligehold

kystdirektoratet på baggrund af et kontrolleret forsøg vurderet at rørene ikke har den tilstrækkelige effekt

internationalt anerkendt og veldokumenteret metode som blandt andet benyttes i tyskland holland usa og australien strandene i rio miami og på sild kystbeskyttes for eksempel med sandfodring vestkysten er en såkaldt erosionskyst og fællesaftalen mellem staten og vestkystkommunerne tilsigter helt at stoppe eller at opnå en kontrolleret tilbagerykning af kysten på udvalgte steder

stat anvender sandfodring på vestkysten målsætningen om at stoppe tilbagerykning af kysten nås ved at der bliver tilført sand som erstatning for det sand som bølger og strøm fjerner derved sker erosionen i fodringssandet

der kommer derfor et underskud af sand der hvor der er opført hårde kystbeskyttelsesanlæg og det er så det man kompenserer for med

idet der ikke siden den første aftale blev indgået i nitten

en og firs har været gennembrud af klitterne og oversvømmelser af baglandet så selv de

forårsaget gennembrud af klitterne og mange steder er det faktisk lykkedes helt at stoppe tilbagerykningen ved udgangen af aftaleperioden i to tusind og atten skal indsatsen evalueres og vi vil få et fuldt overblik over om kystbeskyttelsesindsatsen har opfyldt de aftalte målsætninger meget tyder på at det

det der vil ske og at målsætningerne bliver opfyldt et

på det åbne møde om kystbeskyttelse i aalborg i november handlede netop om hvordan man bedst sikrer en effektiv og langtidsholdbar beskyttelse af de danske kyster

det lød samstemmende fra vores ekspertpanel på mødet det vil sige folk fra københavns universitet og

er den anerkendte internationale kystbeskyttelsesmetode

at vi tænker i helhedsløsninger

det løser man måske problemet ét sted bare for at skabe et problem et andet sted det er det der er udfordringen med den hårde kystbeskyttelse

og det har kommunerne også på den måde får vi skabt de bedste og de mest sammenhængende løsninger og omkostningerne bliver fordelt mellem mange i stedet for nogle enkelte grundejere så det vil være både bedre og billigere når flere grundejere går sammen om at kystbeskytte deres ejendomme over en længere strækning en række grundejere ved jyllinge nordmark i roskilde kommune har for nylig besluttet at gå sammen om en fælles løsning på de gentagne oversvømmelser de har oplevet kommunerne har ifølge kystbeskyttelsesloven mulighed for at planlægge finansiere og udføre kystbeskyttelse

faktisk en række kommuner der benytter sig af det ser vi i

projekter ved roskilde fjord men også ved den nordsjællandske kyst hvor tre kommuner er gået sammen om et stort sammenhængende projekt

kyststrækning regeringen arbejder sideløbende på en kystanalyse som vi forventer bliver færdiggjort i løbet af dette halvår den skal give os et samlet billede af hvor risikoen for oversvømmelser og erosion og potentielle skadesomkostninger størst og den skal give et billede af om kommunerne har de rigtige værktøjer til at sikre en omkostningseffektiv kystbeskyttelse analysen kan derefter danne baggrund for en politisk drøftelse af hvordan kystbeskyttelsesindsatsen kan gennemføres mere omkostningseffektivt

vi skal fokusere alle kystkommuner er blevet inviteret til at bidrage til processen og og otte og halvtreds kommuner har givet bidrag og dermed et vigtigt indspark til kystanalysen

skal ske derefter

endelig vil jeg nævne at lige før jul har folketinget vedtaget et lovforslag om ændring af lov om

så ejendomme ramt af kystnedbrydning fremadrettet bliver fritaget for grundskyld derudover arbejder et regeringsnedsat udvalg med evaluering af stormflods og

og stormfaldsordningerne og det forventes at den evaluering vil være klar i slutningen af maj måned så der er altså rigtig mange ting som vi kommer til

kigge nærmere på i fællesskab

få kigget på det her område og se på om vi får hjulpet de borgere der bor ved kysten

de udfordringer de har at slås med jeg tror at det åbne møde vi havde om kystbeskyttelse i november måned i aalborg var et meget konkret skridt

styrke en god dialog mellem myndigheder og borgere efter mødet har kystdirektoratet for netop at være mere opsøgende i dialogen med grundejerne mødtes med flere grundejerforeninger for at oplyse om hvordan de bedst kan beskytte deres ejendomme mod erosion

i den forbindelse også understreget vigtigheden af

kystdirektoratet kan være

over og informere om at man skal være opmærksom på at her kan ske noget når man kigger mange år ud i fremtiden jeg ser frem til at kystanalysen giver os et gennemarbejdet grundlag for en politisk drøftelse af hvordan vi som nævnt får en omkostningseffektiv kystbeskyttelse hvordan vi bedst fokuserer der hvor hvor behovet er størst og dermed hvordan vi bedst kan hjælpe de borgere der er udfordret

af nogle hensyn blandt andet behovet for kystbeskyttelse

bygning skal være truet inden for fem og tyve år og der er nogle økonomiske hensyn som udgangspunkt er det jo grundejerens eget ansvar men der er altså også mulighed for kommunerne

der hjælper til kan man sige det i form af

kvaliteten i forbindelse med den kystsikring der bliver lavet og så er der noget med bevarelse af landskab og genopretning

naturens frie udfoldelse og så videre og så videre der er en masse hensyn man tager når man laver det

medgive ministeren så meget at der selvfølgelig er

det ene eller andet sted i danmark der er eksempler på at den måde som kystdirektoratet anbefaler at man

vi jo godt lide at komme med de her eksakte eksempler når vi

tage udgangspunkt i en meget aktuel sag

oppe ved nørlev strand i nordjylland

når ministeren siger at man jo skal lave kystbeskyttelse i god tid

der tilbage i to tusind og ni

om kystbeskyttelse i form af en skråningsbeskyttelse ved nørlev strand der kom et høringssvar fra hjørring kommune der bestemt ikke støttede at man skulle lave en skråningsbeskyttelse

vi når så frem til to tusind og femten hvor det rent faktisk er sådan oppe ved nørlev strand at der er syv huse der beklageligvis falder i havet

det betød jo at den sandfodring man ellers

at betale for en kystsikring når grundejerne

sørge for at sikre deres egne værdier

gøre det på en anden måde så synes jeg

at de her grundejere skal bruge også

mene hvad man vil om rør om

og moler og jeg ved snart ikke alle de ord vi kan

der sidder altså nogle myndigheder og afgør hvordan folk skal kunne sikre deres værdier hvis man får afslag på at gøre det på en bestemt måde

måske specielt i hjørring kommune som jeg altså

lige ved siden af lavet samme

sagde nej til at grundejerne

socialdemokraterne dansk folkeparti venstre liberal alliance radikale venstre og det konservative folkeparti

mange år siden vælger at flytte sin gård ude fra vestkysten

skulle ligge der og og søge sin lykke der hvor havet

lidt sådan det er at være dansker det er et vilkår som dansker at leve

noget som som danskerne bruger og elsker jeg tror

bruser og brager men det er

fordi havet også er

det tager frem for at give

at det her er et område som så mange er optaget af det er vi

i socialdemokratiet og derfor vil jeg også gerne takke

at foranledige den her debat som vi kan have i dag

der er som det også er blevet beskrevet både ministeren og

helt konkrete at vi skal passe på med ikke bare at skubbe problemet videre til vores nabo når vi kystsikrer

afvejningen imellem at bevare vores fantastiske kystlandskab i danmark de levende kyster og samtidig hensynet med at beskytte mennesker og beskytte de værdier de menneskeskabte værdier

bag den kystbeskyttelsesstrategi vi har

vil kvittere for at den nuværende minister så vil følge til dørs

analyse det er vigtigt fordi vi bliver nødt til at se på kystbeskyttelsen i hele danmark

skal gøre os i stand til så at have den politiske drøftelse

metoder men på finansieringen af vores kystbeskyttelse på den måde vi regulerer det på på den måde vi organiserer det på

steder hvor der er meget store problemer vi hører om men jeg tror

hvis vi skal gøre det her på en klog måde og lægge strategien for hvordan vi vil gøre det fremover

på den kloge og på den sammenhængende måde

den bedste ekspertise derfor var det

iværksatte kystanalysen og vi ser frem til at

for nylig har købt en grund og været bevidst om den risiko

synes jeg egentlig der ligger et meget stort arbejde i at kvalificere det men men lad os tale om det når vi

og meget forståeligt at borgerne vil passe godt på

ejendom og værdier vi skal her i folketinget sætte rammerne og skabe mulighederne for det og det ansvar skal vi være bevidste om at tage alvorligt for at gøre det kvalificeret har vi brug for kystsikringsrapporten med analyserne der kommer senere på foråret

skal vi finde nogle løsninger på tingene hvad virker bedst det kan man sagtens forestille sig vil være forskellige løsninger

jeg bare sige hvad skulle der egentlig være i vejen med

helt naturlige kampesten

rigtige størrelser de rigtige steder

rette udstrækning og sammensætning hvor det nu er bedst det tror jeg er en rigtig løsning en række steder andre steder kan det være andre løsninger danmark er som bekendt ofte udfordret af vejrguderne

er nødt til at træffe nogle gennemtænkte og fornuftige valg for at beskytte ejendomme tæt på kysten det gælder i høj grad på vestkysten hvor naturen er særlig barsk men også andre steder i danmark for eksempel nordsjælland

ansvar at kystbeskytte sin ejendom det betyder dog ikke

der er fuldstændig frie rammer til at vælge metoder og omfang der er mange hensyn

tage reglerne om kystbeskyttelse er kompliceret stof og derfor er det glædeligt at der er igangsat et omfattende arbejde

belyse og analysere kystbeskyttelsen det sker igennem den kystanalyse som ventes færdig i løbet af det første halvår af to tusind og seksten analysen

om kommunerne har de rigtige værktøjer til at klare udfordringerne ud over kystanalysen

vil der i løbet af to tusind og atten blive foretaget en evaluering af fællesaftalerne om kystbeskyttelse mellem staten og kommunerne kystanalysen er et kærkomment redskab i arbejdet med at forbedre rammerne for kystbeskyttelsen

vi skal være åbne for de forskellige metoder som findes til at passe på ejendomme tæt på kystlinjen uden at det går ud over naturen samtidig skal vi også bruge analysen til at vurdere hvorledes vi får mest mulig kystbeskyttelse for pengene det kræver alt sammen viden således at vi kan træffe beslutninger på et oplyst grundlag jeg håber derfor at rapporten munder ud i at vi kan få en åben og fordomsfri diskussion af hvordan vi skal forme fremtidens rammer for kystbeskyttelsen venstre er optaget af at gøre livet lettere for danskerne i alle dele af landet det gælder naturligvis også i forhold til reglerne for kystbeskyttelse de berørte parter skal føle at reglerne giver mening og er fornuftige det er ingen hemmelighed at der har været megen diskussion af om det er tilfældet

gældende regler og derfor ser vi i venstre frem til at læse rapportens konklusioner og anbefalinger som grundlag for forhandlinger med henblik på nogle forhåbentlig gode

netop i

ansvaret for kystbeskyttelsen ligger i dag hos mange forskellige aktører staten har ansvaret for strækninger langs vestkysten og enkelte steder i de indre danske farvande for eksempel på lolland falster for resten af kysterne er ansvaret

og indsatsen finansieres ud fra det såkaldte nytteprincip det vil sige betales af dem som har nytte af kystsikringen i enhedslisten mener vi at der er et behov for at se på den måde kystbeskyttelsen er organiseret på i dag og vurdere om

vi mener at vi bør ændre på en række forhold så vi bedre kan prioritere indsatsen og sætte ind lige præcis dér hvor det giver bedst mening for samfundet helt konkret mener vi at der skal etableres en koordineret indsats omkring kysthåndteringen ved at der etableres et nationalt kystråd hvor stat og kommuner er repræsenteret og det bliver så det her kystråds opgave at planlægge og prioritere kystbeskyttelsen i danmark herunder at vurdere hvor der skal finde kystbeskyttelse sted og hvor områderne ikke skal beskyttes men derimod gives tilbage

i danmark der igen og igen vil blive angrebet af voldsomt vejr og af stormflod og der er områder i danmark hvor kommunerne har tilladt at der bygges alt for tæt på kysten og hvor vi slet ikke har taget højde for de klimaforandringer som hele verden står i og hvis styrke kun vil tage til i fremtiden der vil derfor være områder hvor regningen for at genopbygge år efter år simpelt hen vil blive for stor og hvor vi bliver nødt til at sige at de her områder skal gives tilbage til naturen det der bare er vigtigt her er

ikke placeres hos den enkelte lodsejer eller den enkelte grundejer rundtomkring i danmark men at vi derimod også via kystrådet får til opgave at understøtte investeringer

i kystbeskyttelse i de områder hvor vi vurderer ud fra en national vurdering at det skal bevares og at det skal kystsikres samt at frikøbe arealer hvor stat og kommuner

finder det hensigtsmæssigt at nedlægge for eksempel sommerhusområder der trues af hyppige oversvømmelser og omdanne disse til natur i stedet for at kystsikre

regeringen opfordres til i forlængelse af analysen af kystsikringen at indkalde folketingets partier til en drøftelse af den fremtidige organisering af kystbeskyttelsen herunder drøfte etablering af et nationalt kystråd der med deltagelse fra stat

kommuner interesseorganisationer eksperter og turismeindustrien kan sikre en overordnet planlægning af kystbeskyttelsen herunder udpege områder som skal tilbageføres til naturområder eller hvor adgang kan forbedres en statslig kystbeskyttelsesfond kan i samarbejde med kommuner og lodsejere sikre en prioriteret indsats omkring kysterne under hensyntagen til de nødvendige synergier med for eksempel natur og adgang er det vigtigt at der også tages hensyn til kysternes frie dynamik i kystbeskyttelsen kystsikring skal primært placeres hvor klimaforandringer truer bysamfundet og større fælles tekniske anlæg naturens frie dynamik er vigtig også i sommerhusområder et eventuelt kystråd og en kystbeskyttelsesfond skal ikke kun tage hensyn til grundejere men vægte vores fælles værdier

en kort

overlader det til den enkelte lodsejer at kæmpe for sit eget sommerhus men tager ansvar i fællesskab og også tager ansvar i forhold til finansieringen af det her i fællesskab så det ikke individualiseres hos den enkelte der er så uheldig at have et sommerhus det forkerte sted så jeg synes i høj grad at jeg imødekommer lige præcis de pointer som ordføreren for dansk folkeparti siger er vigtige her og selvfølgelig skal vi da sikre at vi benytter de rigtige metoder til at kystsikre

nok også derfor at spørgsmålet

havnet i folketingssalen i dag men lad mig sige med det samme at jeg ikke

men jeg kan sige at vi i liberal alliance støtter det

vi ser meget frem til at læse den overordnede kystanalyse som jeg ved regeringen jo så vil barsle med inden for det næste halve års tid

folketinget skabe de overordnede rammer og lovgivning for kystsikringen hvilket vi ikke rigtig har mulighed for at gøre

på et oplyst grundlag tidspunkt da vi jo mangler den store kystanalyse som så er på vej først derefter kan vi forhåbentlig få klare svar på om det vi har gjort indtil nu er det rigtige eller om der er noget der skal gøres helt anderledes og der er mange hensyn at tage blandt andet økonomiske og kystlandskabets bevarelse naturens frie udfoldelse og så videre

ministeren også gjorde tidligere hvad formålet egentlig er med kystsikring

er det jo at forhindre oversvømmelse og nedbrydning af mennesker og ejendom og ja jeg sagde nedbrydning af mennesker fru pia adelsteen og flere andre har nævnt

noget om ondt i maven tidligere i debatten og jeg vil så godt gå måske et lille skridt videre og så tale om egentlig

af mennesker men kan mennesker nu blive nedbrudt af havet det kan de måske ikke sådan direkte

ejendom blive nedbrudt og måske kan de også blive nedbrudt af deres kamp mod systemet der forhindrer dem i at beskytte deres egen ejendom efter bedste evne liberal alliance ønsker selvfølgelig at værne om vores fælles kyststrækninger og den naturlige udvikling her men formålet med loven er helt klart og helt tydeligt og liberal alliance vil selvfølgelig holde regeringen op på det og sikre at grundejere har tilstrækkelig mulighed for at beskytte værdier mod erosion og oversvømmelse som det så også står i den vedtagelsestekst som er fremsat og tidligere læst op af fru pia adelsteen

den overbevisning at debatten vi har her i dag aldrig var blevet rejst

kystdirektoratet for mange år siden havde taget opgaven om oplysning og kommunikation

og set sig selv mere som et serviceorgan for borgerne generelt og i særdeleshed for de direkte berørte borgere langs vores kyster set udefra virker det lidt som om der i en alt for lang årrække har eksisteret et lidt selvregerende enerådigt

embedsvælde i kystdirektoratet med bestemte politiske undertoner et direktorat der heller ikke har kunnet acceptere tekniske rapporter fra flere af landets største rådgivende ingeniørfirmaer anerkendte rådgivende ingeniørfirmaer sågar og hvor det næsten

naturen skal gå sin gang og kun kompenseret af sandfodring

og regeringen som sådan allerede har styrket dialogen mellem myndighederne

grundejerne i de verserende kystbeskyttelsessager som også er omtalt tidligere i dag

gerne opfordre kystdirektoratet til at indgå i en mere konstruktiv dialog om tilladelse til selvfinansieret grundejerforsøg med alternative metoder og evaluering af effekten af disse metoder

jeg også noteret mig et forslag ministeren nævnte lidt tidligere om fritagelse af grundskyld for ejendomme ramt af kysterosion det synes jeg lyder meget interessant og liberal alliance kan helt generelt støtte den vedtagelsestekst

læst op af fru pia adelsteen og ser frem til kommende politiske forhandlinger om kystsikringen

den fælles glæde og oplevelse det er

som får lov til at udvikle sig i den vildskab som naturen har og på den anden side vil vi gerne have en række både fælles anlæg og

ejerskabsforhold i nærheden af kysten og passe på dem vi ved

er noget vi har arbejdet med i danmark

er jo ikke nogen nyhed at kysten flytter sig det har været et vilkår i i mange mange år at man ved at kysten flytter sig og

vi ved også godt at de klimaforandringer som vi ser flere og flere af som gør at vejret jo bliver vildere vådere og varmere æder sig hurtigere ind

derfor er det rigtig vigtigt og jeg er glad for den her

at vi får den analyse som blev sat i gang i to tusind og fjorten det er rigtig vigtigt at vi bliver ved med

og åbne for at finde ny løsninger

fra alternativet ikke tilslutter os det

lige før som jo handler om at

de her otte hensyn der skal arbejdes med og i dem ligger sådan set det brede sigte

det er vores holdning at vi skal gøre det endnu bredere og derfor har vi i vores

ud fra mere objektive hensyn kan vurdere hvor

vi gerne vil passe på noget

vi gerne vil se den frie natur folde sig ud

nye boliger inden for den her linje vores kyster er en gave som vi har arvet fra de forrige generationer og som vi til gengæld har til låns fra de kommende generationer det er vores politiske udgangspunkt i dag oplever vi grundejere som flere ordførere før mig så rigtigt har været inde på som i den grad kæmper

ejendom kommer tættere og tættere på

det må gøre frygtelig ondt lige så utrolig smukt det må være at bo i de

ejendomme det kan jeg virkelig forestille mig lige så smerteligt ondt må det også gøre

at ryge i havet så jeg forstår bestemt godt

den bekymring der er og det er naturligvis noget vi som politikere skal tage ganske alvorligt

ejendom mod havet på samme måde som andre grundejere selv finansierer beskyttelsen af deres bolig det er som flere andre også har nævnt det der er essensen i det

bred vifte af parametre herunder jo både

kystlandskabets bevarelse og genopretning er også en vigtig faktor for os

den offentlige adgang til kysten som vi også mener er værd at stå vagt omkring indkalderen til

anvende anden type af sikring end sandfodring

herunder hård sikring eller drænrør til det vil jeg blot sige det er ikke sådan at vi i det konservative folkeparti per automatik udelukker den ene

anden metode men vi mener der må være evidens omkring de metoder man tager i brug og når kystdirektoratet opfører en metode som en mulighed på

tillid til at metoden har en effekt og det kræver selvfølgelig at det er dokumenteret det er vigtigt

det også vigtigt at sige som flere andre også har været inde på

mentalitetsændring hos kystdirektoratet

er værd at kvittere for vi ser meget frem til den kystanalyse som kommer i første halvår af

som ministeren har lovet både i dag og i svar udvalgsspørgsmål og vi forventer at analysen vil give anledning til yderligere debat om måden hvorpå kystbeskyttelsen reguleres finansieres og

og til den tid fortsætter vi meget gerne

man siger nej til noget som ejerne selv betaler og som man i øvrigt også har evidens for virker for det ved vi sten gør

et ansvar

ordføreren hentydede til de her

og at der er nogle der stadig væk vil sætte rør på stranden at det er man ikke indstillet fra konservativ side

at sige ja til fordi der skal være evidens for det vi gør betyder det så at

man sige andre lande har prøvet og fundet evidens for virker

brosbøl som jo ikke

vi havde hende i samråd og så gjorde man det og det har

undersøgelse af de danske kyster

fordi man gerne vil vide noget om kysterne kan det så tolkes på den måde at man ikke har vidst en pind om det

og give mig

det må de jo have gjort

den her undersøgelse som det der simpelt hen skal løse den gordiske knude den skal løse

uanset hvor vi spørger kan vi kun få det svar

den må vi lige afvente så jeg kan kun

brugt adskillige milliarder kroner på kystsikring før i tiden

en tur ud i den virkelige verden for jeg hørte ministeren

jeg tror det kom flere gange og kystdirektoratet siger hvad mener ministeren kunne ministeren tænke sig at komme med ud at se lidt af naturen derude for eksempel der hvor kystdirektoratet har faret rundt med en bulldozer for at finde nogle drænrør

der har vi dog ikke nødig at gå længere end til holland

og i afrapporteringen af det forsøg

til rio eller andre steder for at få bekræftet at noget virker drænrørene virker jeg kunne bare godt tænke mig at man ikke kun

indtil da læner vi os op ad en fejlbehæftet rapport fra to professorer hvoraf den ene i hvert fald siden har trukket en lille smule i land så jeg kunne godt tænke mig var lidt mere objektive og lidt mere hvad skal man sige imødekommende i forhold til også at prøve nye ideer

det er dog en tilkendegivelse af at der er folk der gerne vil arbejde konstruktivt med det her men jeg kunne

den havde været lidt skarpere i sin formulering i stedet for at man bare lader det hele

verden kan jo ikke gå i stå indtil vi har den analyse vi er nødt til at gøre noget

kommer der en stor storm i nat

deres huse ligger ude på seks

i forhold til den sidste ærede taler der sagde at vi skulle lade være med at læne os tilbage og bare vente på en kystanalyse

til at sige at det vi jo netop skal lande på

pia adelsteen også inde på er at der skal være en tillid til myndighederne

skal have et godt samspil og en god dialog for at finde de rigtige løsninger

har oplevet fra langt de fleste ordføreres

og jeg ser frem til at vi også kan få de mere konkrete drøftelser senere

jo især herre kim christiansens tale jeg bliver nødt til at kommentere lidt

få lavet en kystanalyse og jeg vil gerne tilslutte mig rosen

den tidligere miljøminister kirsten brosbøl der satte det i gang det er prisværdigt og det gør jo at vi nu kan se frem til at vi snart har et godt grundlag

ikke få et samlet overblik over hvad man gøre i forhold til kystsikring

få taget bestik af

ser ud i dag i forhold til erosionsfare i forhold til oversvømmelse så jeg ser rigtig meget frem til at det kan berige os i forhold til mere viden og dermed et bedre beslutningsgrundlag for de politiske drøftelser vi skal have og jeg tror det er rigtig vigtigt at vi anerkender

som er dynamisk og derfor er der behov for at vi en gang imellem stopper op og får lavet en grundig analyse

har drønet rundt for at lede efter drænrør ude i sandet

på opfordring af fru pia adelsteen

pia adelsteen om hvordan vi skal

det man har lavet i holland når man samstemmende frem til

og det er også resultatet af den hollandske undersøgelse

på rigtig mange gange

men den giver os et godt grundlag for en politisk drøftelse

fru maria reumert gjerding invitere folketingets partier til drøftelse af kystanalysen jeg må dog bare sige

tror jeg at det bliver et forholdsvis kort møde vi får

placeres hvor klimaforandringer truer bysamfundet og større fælles tekniske anlæg

har præget debatten i dag har været sommerhusejerne rundtomkring og den individuelle borger

og større fælles tekniske anlæg jeg synes simpelt hen at der mangler respekt for sommerhusejerne

med fru pia adelsteens udtryk render rundt og har ondt i maven

hvilke storme der kan komme og tage deres sommerhuse

foreslår de tre partier at vi skal have et nationalt kystråd

hvis det her såkaldte nationale kystråd mener at det er udsigtsløst at beskytte

bare sige jeg vil aldrig nogen sinde bakke op om at vi skulle til at tvangsflytte mennesker fra nogle områder hvor de for eksempel har et sommerhus eller hvad der skulle gøre

jeg mener i øvrigt ikke at det skal være et såkaldt nationalt kystråd der skal træffe bestemmelser om

regionale udfordringer tværtimod benyttede jeg blandt andet muligheden for at fremhæve de kommunale samarbejder vi ser

kalde vores fælles værdier det at vi alle sammen har adgang til en kystlinje som nødig skulle blive en stor samling

af tekniske elementer og så selvfølgelig den private ejendomsret jeg tænker at det kan blive meget dyrt nogle steder at blive ved med at holde fast i at kysten skal gå hertil koste hvad det vil

ministeren ikke se at der kan være visse steder hvor det kan være nødvendigt at man simpelt hen må afskrive det her område og at i virkeligheden har været indregnet i prisen når man køber et sommerhus at man godt ved det går

lige ud fra nogle objektive kriterier som meget vel kunne være en blanding af de otte

kunne lave nye forsøg med drænrør der skal

nøje har gennemgået hvilke muligheder der ligger i det og der er der bare nogle begrænsninger i

det er er rigtig vigtigt at myndighederne netop tænker på hvad effekten

man ikke kommer til at gøre skade på andre med

år tømmes til at genopbygge de samme sommerhusområder eller har ministeren en hemmelig pengekasse et

kan blive ved med at hælde penge i det samme at der er nødt til at foregå en prioritering er ikke noget jeg har fundet på for at genere ministeren det er jo ganske enkelt fordi det koster penge at sikre det koster penge at genopbygge efter at vi har haft de her voldsomme storme så det er da åbenlyst og fuldstændig komplet logisk at vi som samfund bliver nødt til at prioritere nogle ting at vi så skal gøre det overordnede samfundsmæssige hensyn som er det der står i vedtagelse

af et forsøg

der kunne have et større ønske om at få afprøvet metoder og få fundet ud af

værktøjskassen til kystsikring der vil jeg være meget åben over for det

svar og så videre når nu ministeren siger at det er på opfordring

undertegnede at man fra kystdirektoratet har været ude og grave efter rør

på min opslagstavle af en rendegraver

alle sammen så det er såmænd det jeg har henvist til men jeg

med lidt henvisning til matador

på en anden måde vil jeg så skynde mig at sige for jeg tror at jørgen varnæs gjorde det på en lidt anderledes måde men jeg synes det kunne være rigtig interessant at tage ministeren med på en tur og vise det som jeg

og som jeg ved at der er folk der brænder for og som folk mener er det rigtige men tak for debatten og tak også for en

konstruktiv tilgang som jeg selvfølgelig håber fører til at vi kan hjælpe nogle mennesker ude i det danske